på mange måder en spændende sag vi nu skal tredjebehandle i folketinget

traf man jo også en beslutning som betyder at vigtige naturområder i det nordvestlige jylland skal ødelægges det var dengang da vi traf beslutningen første gang en forkert beslutning

forkert fordi

at prioritere

over hensynet til natur og miljø og man valgte på trods af at det forudgående arbejde havde vist at der eksisterede alternative placeringsmuligheder

i østerild det var dengang en forkert beslutning som angriber naturværdier og som angriber det kan være svært for politikere

nogen værdi et af de få områder i danmark hvor man endnu kan nyde sådan nogenlunde uindskrænket stilhed og jeg kan forsikre for at når man har tilbragt meget tid her i folketinget

er det en velsignelse at komme sådan et sted hen beslutningen viste sig så

være baseret på en vvm undersøgelse

fuldstændig forkert det betød at man i folketinget traf en beslutning som var direkte i strid med lovgivningen

man ikke havde fået lavet om samtidig med at man vedtog loven om placeringen af de her testvindmøller

der havde været en omfattende kritik af

at da man så lovliggjorde det som var årsagen til

her lov var i strid med den gældende lov på området altså at støjproblemerne faktisk var større end man havde forudset og at der var områder som var omfattet af en støjbeskyttelse som man ikke havde taget hensyn til

men alle forsøg på at få diskuteret om der kunne være andre fejl i vvm undersøgelsen om det faktisk var sådan at der var en risiko for at det at planlægge planlægge og anbringe testcenteret i

har man været fuldstændig afvisende over for at undersøge igen og hvis nogen er i tvivl om at man har afvist at undersøge det igen kan man bare gennemlæse den store bunke

beskæftigelsen og udviklingen af vindmølleindustrien i danmark når man så går ind og ser på de aftaler der er lavet

omkring hvordan testcenteret skal forvaltes

man konstatere at lovgivningen og de aftaler der er

at de forskningsresultater der opnås i testcenteret bliver til gavn for dansk forskning

det hænger jo sammen med at det her testcenter etableres af hensyn til nogle store multinationale vindmøllefabrikanter en enkelt af dem er dansk

set i princippet i morgen sælges til en kinesisk koncern eller hvem det skulle være og i så tilfælde kan vi i hvert fald sige at det vi vedtager i dag ikke på nogen som helst måde sikrer at de

hensynet til dansk beskæftigelse og der må man jo bare i al stilfærdighed sige at det samme der gør sig gældende omkring forskningen jo gør sig gældende omkring beskæftigelsen det her vindmølletestcenter giver ingen sikkerhed for at der produceres vindmøller i danmark der har heller ikke været nogen løfter fra vindmølleindustrien om at det skulle forholde sig sådan så der er altså rigtig rigtig mange grunde til at være kritisk over for det lovforslag der ligger her

en særlig rolle som dansk folkeparti har spillet

ved førstebehandlingen kunne man godt få det indtryk at dansk folkeparti var i opposition til det her

i hvert fald ville man stille en lang lang række grundige spørgsmål

der interesserer sig for det her til at læse de spørgsmål dansk folkeparti har stillet i udvalgsbehandlingen og læse svarene og så på baggrund af det konstatere eller spørge sig selv om her er opnået et tilfredsstillende resultat

støtte til det her testcenter ikke snarere skal ses som et led i dansk folkepartis almindelige modvilje mod vindmøller for der er jo ingen tvivl om at etableringen af det her testcenter mange steder har skærpet modviljen og modstanden mod vindmøller og det passer jo meget bedre med dansk folkepartis politik end et ønske om at sikre fortsat vindmølleproduktion og vindenergi i danmark og det er måske i virkeligheden det værste ved at vedtage det her forslag hvis man følger med i de debatter der foregår ude i samfundet i de her dage

man konstatere at gang på gang fremhæves etableringen af testcenteret i østerild som et eksempel på

er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling det er

spørgsmål som enhedslisten har indkaldt statsministeren til en drøftelse af i dag er det vigtige måske endda vigtigste politiske spørgsmål

i fremtiden i danmark det er selvfølgelig et spørgsmål som hænger sammen

hvordan vil vi skabe de bedste betingelser for at danskerne kan udfolde sig på en måde som de selv ønsker i fremtiden hvordan sikrer vi den maksimale frihed hvordan sikrer vi lighed og lige muligheder for danskerne hvordan sikrer vi at der tages hensyn til miljøet altså at vi sikrer en bæredygtig udvikling på også det område og måske også hvis man strammede sig lidt an en diskussion

til resten af verden hvad er det vi gerne vil understøtte

gerne vil hjælpe med til og hvordan sikrer vi at den udvikling vi gerne vil have

vi får de bedste muligheder for at udfolde os sker på en måde

også er plads til at der globalt set kan komme større lighed

plads til udvikling også i de fattige dele af verden den del af debatten fylder ikke meget og måske kommer den heller ikke til det i dag debatten i danmark handler jo mest om når man lytter til regeringen en række ønsker om at vi skal være i verdensklasse at vi skal være blandt verdens ti rigeste lande

så var svaret på spørgsmålet at vi skulle være blandt verdens ti rigeste lande hvordan går det så ja hvis man kigger på udviklingen fra to tusind og otte

kan man se at kun ganske få lande har haft så stort et tilbageslag i økonomien i de tre år danmark er førende hvad angår at gå tilbage i økonomien og nogle vil nok undre sig over det fordi

vi er tæt på at være verdensmestre men realiteten

andre lande går det rigtig rigtig dårligt i danmark næsten ingen andre lande i verden har haft

i danmark altså vi befinder os faktisk i en ret alvorlig økonomisk

har det rigtig rigtig skidt

kan godt undre sig over at den vigtigste politiske diskussion her i foråret indtil nu har været en diskussion som handlede om hvordan man kunne løse det at der måske ville blive arbejdskraftmangel i to tusind og tredive vi har

rasler nedad og så fører vi altså nogle diskussioner som handler om noget

takke enhedslisten for at rejse den her meget vigtige forespørgsel om danmarks økonomiske situation hvad er vores situation lige nu og her hvordan sikrer vi at vi

jo også længere kan fastholde danmark som det unikke samfund danmark faktisk er ikke noget perfekt samfund men et

jo rigtigt at danmark som andre lande har været ramt af en international økonomisk krise der har forandret vores udgangspunkt men inden det hele nu tegnes for sort

stilfærdigt gøre opmærksom på at det seneste offentliggjorte tal for den registrerede ledighed i danmark var ethundrede og

for mange men hvis man ser det i et historisk perspektiv

lige så stilfærdigt konstatere

på intet tidspunkt fra nitten

fem og halvfjerds oven på oliekrisen

en lavere arbejdsløshed

så ja arbejdsløsheden er steget

derfor er situationen den at når vi også blandt andet på dét økonomiske nøgletal

er danmark kommet bedre ud af den internationale økonomiske krise end så mange andre lande

også haft en højere vækst i to tusind og ti end vi regnede med og vi har mistet færre job end vi frygtede flere af vores største eksportmarkeder er ved at komme i gang igen og det skal vi glæde os over vi skal glæde os over at vi målt på arbejdsløshed

rokker selvfølgelig ikke ved at vi er kommet fattigere ud af krisen det rokker ikke ved at det forhold at vi under krisen førte noget nær den mest ekspansive krisepolitik i

må vi jo først og fremmest løse de grundlæggende udfordringer som dansk økonomi står med efter krisen det første er at vi har udsigt til et stigende offentligt underskud så langt øjet rækker medmindre vi handler alene i år regner vi med en manko på fem og firs milliard

regeringen med et flertal

gennemførte genopretningspakken som sikrer at vi at vi konsoliderer dansk økonomi i to tusind og elleve to tusind og tolv og to tusind og tretten ja så mangler der fortsat omkring tyve milliard kroner

skal leve af for sunde offentlige finanser er først og sidst den helt afgørende forudsætning for at der er tillid til dansk økonomi og tillid til dansk økonomi er helt afgørende for at

tager de nødvendige skridt til at skabe balance mellem offentlige indtægter og udgifter

vil vores økonomiske politik miste troværdighed i årene fremover det vil blive straffet umiddelbart på renten er man i tvivl om det så kig omkring i europa en procent på renten er tredivetusind danskere ud i arbejdsløshed den anden udfordring er at vi efter krisen

stå i en situation hvor vi mangler arbejdskraft det er grundlæggende et problem at kun halvdelen af danskerne arbejder og fremover bliver det endnu færre

er der kunne fire der står klar til at tage over

alt har et sigte på

forbedre de offentlige finanser og øge beskæftigelsen regeringen har fremlagt en ambitiøs men fair tilbagetrækningsreform som styrker de offentlige finanser med atten milliard kroner frem mod to tusind og tyve og som øger beskæftigelsen i danmark med halvfjerdstusind personer regeringen har lagt en massiv reformkurs som sikrer orden og tillid til den danske økonomi frem mod to tusind og tyve det er en reformkurs som er den

sidste og vigtigste forudsætning

ny holdbar vækst alternativet til den linje er jo ikke

tolv minutters arbejde

rykket helt ind på christiansborg hvor ledende oppositionspolitikere også løber fra de tolv minutter

fodnoter på som i realiteten betyder at den her meget meget abstrakte løsagtige tanke om arbejdsmarkedsreformer

ubestemt tid hermed løber man jo fra eus krav om ansvarlig

det have katastrofale konsekvenser for væksten i danmark vi vil se højere renter som vil belaste alle dele af det danske samfund boligejerne vil blive ramt virksomheder som gerne vil investere vil ikke have råd til at betale renterne de offentlige finanser vil blive belastet af øgede renteudgifter og sammenhængen er den som jeg antydede før at stiger renten med en

slår det ud med op til tredivetusind arbejdsløse derfor skal vi gennem stadige reformer sikre sunde offentlige

er jo ikke det eneste land der er slået ind på den kurs som regeringen har

helt uden undtagelse er blikket rettet mod genopretning af de offentlige finanser og reformer som forudsætning for job og vækst det samme gælder i usa hvor den amerikanske præsident i forbindelse med sin state

union tale meget klart sagde

til at passe sammen og så bebudede han i øvrigt ved samme lejlighed

de føderale udgifter så vidt går vi ikke i danmark dertil er vi i økonomisk for god form men retningen er den samme på christiansborg kan vi så lægge fundamentet for ny vækst med en fremsynet reformpolitik

ude i den private sektor der skal skaffes den indtjening som skal finansiere vores velfærdssamfund gode ideer hårdt arbejde og dygtighed i vores virksomheder er den eneste vej frem hvis danmark igen skal være blandt de ti rigeste lande i verden og ja det er et mål for regeringen alle virksomheder

jeg ser fem pejlemærker for mig når vi skal sikre gode rammevilkår for dansk erhvervsliv for det første sunde offentlige finanser jeg har været inde på det for det andet tilstrækkelig arbejdskraft og jeg også været inde på for det tredje stærke uddannelser for det fjerde effektiv konkurrence og mere dynamik og for det femte en effektiv offentlig sektor regeringen har som nævnt allerede præsenteret en omfattende reformdagsorden med konkrete løsninger på konkrete problemer som styrker de offentlige finanser og øger beskæftigelsen vi har gennemført lempelser af skatten på arbejdsindkomster fuldt finansieret ad tre omgange og senest jo altså en meget omfattende skattereform

fuldt finansieret men som også styrker de offentlige finanser med fem milliard

vi har åbnet danmark op åbnet danmark

der kommer hertil for at arbejde eller studere fire gange så mange som tilbage i to tusind og et samtidig har vi gjort forskerskatteordningen mere attraktiv

sat ind for at styrke vores uddannelsessystem så danske virksomheder får adgang til højt kvalificeret arbejdskraft senest har vi fremlagt et udspil til en bedre folkeskole hvor det faglige niveau hæves med et helt klassetrin hvor kommuner og skoler får mere frihed hvor vi investerer fem hundrede million kroner

i ny it hvor vi fuldt finansieret udvider skoledagen for de mindste for at

vi har fremlagt en række konkrete forslag til bedre konkurrence i en række brancher situationen er jo den at fem sjettedele af alle danske arbejdspladser ikke er underlagt den kan man vel kalde det stimulerende internationale konkurrence der i sig selv skaber innovation

en af hovedforklaringerne på at store

eksportvirksomheder har brugt krisen til at trimme sig og nu lægger gode regnskaber frem og sådan set har succes her efter krisen det udviklingspres der ligger på dem fordi de deltager på det globale marked skal vi også lægge på de fem sjettedele af de danske arbejdspladser private som offentlige som ikke er underlagt international konkurrence vi skal gøre den offentlige sektor mere effektiv gennem mere konkurrence vi skal være bedre til at finde nye veje løsninger og nye arbejdsgange og her kan de private virksomheder hjælpe til vi konkurrenceudsætter i dag for

halvfems milliard kroner om om året men potentialet muligheden

og derfor er der behov for at vi styrker konkurrencen i den offentlige sektor så mere end tredive procent af opgaverne i to tusind og femten er konkurrenceudsat

for at skabe den idéudvikling den dynamik og den innovation

vores virksomheder skal skabe merværdi af også på eksportmarkederne vi har reduceret de administrative byrder med næsten fem og tyve

siden vi trådte til i to tusind og et

sænket selskabsskatten fra tredive til fem og tyve procent vi har indgået en aftale med pensionsbranchen der sikrer

mod i alt ti milliard kroner i risikovillig kapital særlig til de små og mellemstore virksomheder og vi vil præsentere en ny strategi for små og mellemstore virksomheder med en række konkrete initiativer det er en politik som kommer alle virksomheder til gode uanset

branche de opererer i for vi skaber ikke gode vilkår for danmarks virksomheder ved at forkæle nogle bestemte brancher eller nogle bestemte virksomheder på bekostning

kan og skal ikke politisk diktere vinder eller taberbrancher vi har set en række skræmmende også internationalt eksempler på at politikere fejlagtigt tror at de er bedre end

at forudsige fremtidens vækstmarkeder det er sjældent tilfældet og skatteyderne betaler prisen pandora er ikke opfundet ved et beslutningsforslag her i folketingssalen lego er ikke opfundet ved et beslutningsforslag her i folketingssalen jysk er ikke opfundet ved et beslutningsforslag her i folketingssalen og derfor handler det først og fremmest om at erhvervslivet får gode rammevilkår ikke belastes med nye administrative byrder ikke belastes med nye skatter og alt det er under opsejling når man læser

skal vi naturligvis fortsat udbygge og udnytte de styrkepositioner

det kan vi gøre på en række områder for eksempel inden for velfærdsservice og velfærdsteknologi hvor regeringen understøtter det med en særlig fond for anvendt

hvor regeringen også er åben over for at lade private virksomheder løse velfærdsopgaver for den offentlige sektor for

er jo forudsætningen for at de senere kan gå ud på eksportmarkederne og nyttiggøre den viden vi har bygget op i danske velfærdssamfund

vi også gøre på det energipolitiske område hvor regeringen jo netop mens jeg taler her lancerer et meget ambitiøst energiudspil energistrategi to tusind og halvtreds

kan blive uafhængigt af fossile brændsler og også her i modsætning til hvad der ellers

leveres i den politiske debat

også løftet den offentlige forskning med over

kroner over de seneste fem år

på fem og tredive procent en stigning på fem og tredive

end den ene procent af bnp som er en fælles europæisk målsætning men som de færreste har indfriet i forbindelse med den seneste globaliseringsaftale er der afsat mere end syv hundrede million kroner til strategisk forskning der gavner ny vækst på områder hvor vi i forvejen er stærke blandt andet fødevarer energi miljø og sundhed så skal vi naturligvis også udnytte det vækstpotentiale der ligger som jeg var inde på før på velfærdsområdet

stor ekspertise både når det gælder hård teknologi og bløde kompetencer og det er helt oplagt at udnytte det men det skal jo ske på privat initiativ og på kommerciel basis og det er baggrunden for at vi har afsat syv

million kroner til en fornyelsesfond i årene to tusind og ti til tolv der blandt andet skal støtte innovative projekter

arbejdsdelingen er altså klar det er erhvervslivet der skal konkretisere vækstskabelsen de nye job den nye velstand

er vores opgave som politikere

er at fastlægge de rigtige rammer for erhvervslivets vilkår og danmarks økonomi så fundamentet for vækst er på plads regeringens reformdagsorden med konkrete løsninger på konkrete problemer

bliver solidt at væksten hviler på sunde offentlige finanser til gavn for alle danskerne ikke mindst de svageste

vil det gøre mest ondt på dem der har mindst at stå imod med der findes ikke en mirakelkur der findes ikke et fingerknips eller et slagord der kan skabe ny vækst og nye job men der findes et solidt og nødvendigt grundlag sunde offentlige finanser og det er på dette grundlag regeringen virker og dag for dag formulerer konkrete løsninger på konkrete problemer og det er på det grundlag at regeringen sammen dansk folkeparti har haft et ansvar for en økonomi frem til krisen ramte os der gjorde at vi mere ekspansivt end andre lande kunne styre os igennem

en lille smule ubegribeligt når man tænker på at vi har haft så dygtig en regering der har ført en så klog og fornuftig politik i så mange år at vi er endt med at være i den situation at vi er et af de lande i verden hvor økonomien er gået mest tilbage

med den helt rigtige vægt som statsministeren lægger på nødvendigheden af at der skal være orden i

stå i en situation hvor vi kan se frem til rigtig rigtig store underskud på de offentlige

i de kommende år det er sådan set ubegribeligt hvis det var sådan at det statsministeren sagde var rigtigt men realiteten er jo at regeringens politik er slået fejl

at indføre et skattestop på arbejdsfri indkomster ved at lave nogle skattelettelser som koster den danske statskasse dyrt har været med til at øge krisens omfang og konsekvenser i danmark

været med til at skabe et rigtig rigtig dårligt udgangspunkt

det paradoksale består så i

at når der er tohundrede og tredivetusind mennesker i det her land som søger arbejde uden at kunne få et arbejde så ville den umiddelbare opgave være at intensivere indsatsen for at skabe en udvikling der kunne sørge for at der blev etableret flere arbejdspladser

at sige nej det er sådan set ikke problemet det der er problemet

at vi har for gunstige dagpengeregler og derfor forringer vi dem sådan at nogle flere mennesker kan ryge ud af dagpengesystemet og så har vi et system der gør at folk kommer på efterløn og går ud af arbejdsmarkedet for tidligt

skaffe firstusind nye job hvis vi fastholdt forringelsen af dagpengene og afskaffede efterlønsordningen nu sagde

hvis man lytter til hvad økonomerne og vismændene siger kan

siger at på lang sigt vil en forringelse af efterlønsordningen forringelse af dagpengene og det større udbud af arbejdskraft der

det føre til lavere lønninger og dårlige arbejdsforhold og dermed skabe øget beskæftigelse så hvis statsministeren har

det fordi han satser på at der hurtigt vil komme en forringelse af lønniveauet på grund af

at det er det statsministeren mener eller også mener han som det er sædvane blandt borgerlige politikere at når økonomerne er enige med ham og han kan bruge dem til det

er ubekvemt så har de ikke ret men pointen er at vi altså er i den situation hvor den danske regerings

politiske flertals løsning på at der er tohundrede og tredivetusind mennesker som gerne vil arbejde

er at forringe de vilkår som arbejdsløse har og forringe og afskaffe efterlønsordningen kendsgerningen er selvfølgelig at der ikke umiddelbart sker det at det at man øger antallet af arbejdsløse fører til at der kommer flere i arbejde

sker på meget meget lang sigt når man har fået forringet

kan man selvfølgelig ikke men så skulle man sige at

handler om når man snakker om at erhvervslivet skal have bedre rammevilkår

udsigtsløst og håbløst

nogle lidt omsvøbsformuleringer men realiteten er at det er det

sige at

økonomisk politik der satser på at skabe vækst inden for nogle bestemte områder er dømt til at mislykkes

én ting der står fast her og det er at alle de mange penge som skatteyderne har ydet til studierejser til singapore for danske politikere har været fuldstændig spildt

at det største problem i danmark ikke er mangel på arbejdskraft og høje lønninger men at det er det at vi skal have

flere arbejdspladser at vi skal have gjort op med den stigende ulighed som vi har set i de senere år ja så er det jo sådan at det vi skal se på

initiativer der kan være med til at skabe job

sådan i flere år at mange har sagt at det er slut med industriproduktion i danmark at de ufaglærtes tid er forbi

vi mener at det er uholdbart at tro at produktionen kan ligge i kina og indien eller andre steder

nogle akademikere siddende og udvikle ideer i danmark produktion og udvikling hænger sammen

jo heller ikke holdbart at transportere varerne rundt om kloden flere gange det er derfor vi skal satse på

os bare starte et enkelt sted

kan rose en minister fødevareministeren sagde meget klart i sidste uge godt nok i tyskland men alligevel der var journalister med at dansk landbrug

overleve i fremtiden hvis man satsede på det

landbrug og den måde man drev produktionen på i dag man var nødt til at omlægge produktionen sådan at man fik en mere

i købet at han fremhævede økologi som et eksempel på

har han fuldstændig ret i

man skal bruge pengene fornuftigt eller ej

i hvert fald ikke oplevet at regeringen og dens støttepartier har kastet sig ud i nogen særlig stor offensiv for at vi for alvor skal have gjort op med landbrugsstøtten men det handler altså om at omstille landbrug og fødevareproduktion sådan at vi

den måde er med til at skabe holdbare varige arbejdspladser

regeringen i dag kommer med et udspil som jo i punktform er blevet lækket til medierne de seneste par dage nu får vi det så i sin helhed og kan vurdere det derfra

om hvordan vi faktisk udnytter den helt enestående gunstige situation det er at vi har nogle klima og miljøudfordringer som er store og voldsomme og som kræver omlægning af vores samfund og reduktion af vores energiforbrug samtidig med

og tredivetusind mennesker der står og gerne et job

vi jo ved at sikre at vi får gang i den omstilling til vedvarende energi som man kan sige olieprisstigninger uregelmæssige leveringer af de fossile brændstoffer og så videre og klimaudfordringen vil tvinge os til at

og nu det er da fuldstændig meningsløst ikke at fremrykke de investeringer hvis det er sådan at vores forventning faktisk er at vi på længere sigt kommer til at mangle arbejdskraft det kan man diskutere om

villige til at sikre at der sker nogle investeringer i en omstilling af vores samfund her og nu

at de investeringer sker man kan forbedre rammevilkårene og så satse på at de store multinationale koncerner med hjemsted i danmark vil tage sig af det

til at tro for det går dem jo rigtig godt med at tjene penge uden at de investerer i arbejdspladser i danmark tværtimod har vi set hvordan ap møller har afviklet

det er en rigtig dårlig idé at

fører til at pensionsopsparingsmidler i dag bliver brugt til at købe statsobligationer og dække underskuddet i statskassen med lån som skal betales tilbage efterfølgende når vi i stedet for kunne sikre at de penge blev investeret

omstilling af vores samfund blev investeret i arbejdspladser som ville give mennesker arbejde

forbedre statens økonomi

få skatteindtægter i stedet for at skulle betale dagpenge

som siger at de gerne vil arbejde søger arbejde

den konservative ordfører

gøre med det problem at der er mangel på arbejdskraft hvis det er rigtigt at der konkret mangler mennesker med konkrete kvalifikationer skyldes det den efteruddannelsespolitik og uddannelsespolitik regeringen har ført med sine

er at føre en diskussion om danmarks økonomi i en situation hvor der er tohundrede og tredivetusind mennesker som siger at de gerne vil arbejde og som søger arbejde og så sige at det aktuelle hovedproblem som vi skal gøre noget ved her og nu er manglen på arbejdskraft det bliver ikke bedre af at man så siger jamen det vil komme i fremtiden ja frem til

overskuddene under højkonjunkturen til at betale af på danmarks gæld så vi stod godt rustet til den situation vi er i nu hvor vi faktisk står bedre rustet end rigtig mange andre af de europæiske lande så det forholder sig stik modsat

når man taler om fremtiden altid er fornuftigt at kigge lidt på fortiden hvad troede fortidens politikere

skulle leve af midt under anden verdenskrig mente thorvald stauning at danmark skulle leve af planøkonomi linjen vil være den fra tyskland kendte planøkonomi udtalte den socialdemokratiske landsfader danmark skulle leve af at levere landbrugsprodukter til gengæld for råstoffer og tyske industriprodukter det var altså hvad danmark skulle leve af i nitten en og fyrre efter anden verdenskrig skiftede socialdemokraterne linje igen og dog i programmet fremtidens danmark slog socialdemokraterne til lyd for en nationalisering af alt muligt det var fremstilling af telefonapparater kabler ledninger jernbaner og sporvognsmateriel asfalt tapetfremstilling og svovlsyrefabrikation ja alle disse vitale industrier skulle under samfundskontrol som det hed

foreslog socialdemokraterne

blev det jo ikke sådan og det tror jeg rent faktisk også socialdemokraterne selv er glade for historien er fuld af eksempler på misforståede ambitioner på fremtidens vegne så snart vi overhovedet forsøger at besvare spørgsmålet hvad

leve af i fremtiden

svarene sådan set noget nemmere danmark kan ikke leve af gæld danmark kan ikke leve af større offentligt forbrug danmark kan ikke leve af at være bistandskontor for hele verden danmark kan ikke leve af en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet de fleste af de ting som oppositionen vil gøre i dagens danmark er netop ting som danmark ikke kan leve af på et eneste punkt har oppositionen fat i noget rigtigt

ikke en sag for politikere det er en sag for folk selv og det er nemlig at vi alle sammen skal arbejde nogle flere timer det er bare en sag for arbejdsmarkedets

selv om arbejdsgiverne sikkert gerne ser en længere arbejdstid

er det jo tvivlsomt om medarbejderne også gør det samme når vi diskuterer hvad danmark skal leve af må vi altid have øje for

føler jeg mig hensat til dengang hvor socialistiske planlæggere i østblokken lagde fem års planer for hvad man skulle producere den slags gør vi heldigvis ikke i danmark vi lader folk bruge deres egen fornuft deres egne ressourcer og deres egen opfindsomhed og det er lige præcis hvad danmark skal leve af vi har været fri til at gå vore egne veje fri til at sætte i værk selv om andre har rynket

et sekund i tvivl om at mange har rynket på næsen

tre virksomheder jeg tror det var pandora lars larsen og

jeg er da helt sikker på at der der er blevet rynket på næsen af dem alle tre da de begyndte men de er store succeser i dag og store succeser kan man tjene penge på men de kommer altid som

vi er bedst til og politikerne er ikke bedst til at drive virksomhed eller forudsige fremtiden vi bliver alt for let grebet af modefænomener

det forkerte spørgsmål det lægger

rigtige spørgsmål og her er der grund til optimisme vi kan hver især leve af mange forskellige ting nogle kan være smede andre kan være sygeplejersker og andre igen kan være ingeniører designere eller programmører nogle kan sågar leve af at være politikere men som samfund kan vi slet ikke leve af politikere vi kan ikke engang leve af offentligt ansatte og misforstå mig ikke offentligt ansatte er rare at have men det eneste vi som samfund kan leve af er den produktion som foregår i den private sektor det er jo i den private sektor at man tjener pengene vores store politiske opgave i de kommende år bliver derfor at give plads for privat vækst

fortsætte en udvikling hvor det offentlige forbrug stiger uhæmmet og tager arbejdskraft fra den private sektor vi kan ikke fortsætte en udvikling hvor vi betaler danskerne for at forlade arbejdsmarkedet lang tid før pensionsalderen også her tager vi arbejdskraft fra den private sektor fra det som vi skal leve af som samfund regeringen har taget bestik af de store udfordring det danske samfund står over for og i venstre deler vi statsministerens pejlemærker for vækst fem nødvendige pejlemærker

finanser være sunde i to tusind og tyve vil der være en ubalance på mellem fem og fyrre og halvtreds milliard kroner på de offentlige budgetter hvis vi bare lader stå til det er uholdbart og det vil regeringen målrettet gøre noget ved vi vil fortsætte den ansvarlige linje vi lagde med genopretningspakken for det andet skal virksomhederne have tilstrækkelig med arbejdskraft derfor har regeringen blandt andet fremlagt en tilbagetrækningsreform med en gradvis udfasning af efterlønnen vi kan ikke leve af at sende produktive mennesker ud af arbejdsmarkedet

i to tusind og tyve og det samlede bruttonationalprodukt vil kunne øges med halvtreds milliard kroner for det tredje skal danskerne uddannes det gælder ikke mindst børnene i folkeskolen

men de skal være større endnu i retning af større faglighed for det fjerde skal danmark være præget af mere konkurrence dermed kan vi øge produktiviteten og det er forudsætningen for højere indkomster på sigt for det femte skal den offentlige sektor være mere effektiv det er forudsætningen for at udnytte samfundets ressourcer bedre og frigøre midler til vækst hvad skal vi leve af i fremtiden i hvert fald ikke

vi til gengæld kan leve af i fremtiden er mere foretagsomhed uanset hvordan det ser ud og uanset hvor den kommer fra jeg skal på vegne af venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti liberal alliance og kristendemokraterne fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at danmark har haft bedre mulighed for at komme gennem krisen end mange andre lande idet vi i højkonjunkturen vendte nettogæld til nettotilgodehavende dette gennem afdrag på tre hundrede og fire og firs milliard kroner på statens gæld ledigheden nåede tillige rekordlave en

procent før finanskrisen medførte at ledigheden begyndte at stige folketinget understreger at det er afgørende at der efter krisen igen kommer forstærket økonomisk vækst

frank aaen den første der

er mindst lige så bekymret som herre peter christensen er altså

peter christensen ikke kan indse at der er en sammenhæng mellem de rammer der gives i samfundet

dybt mistrøstigt at venstres repræsentant ikke kan se at når der gives mulighed for at børn får fritid til at lege i så vil forældrene også være indstillet på at bruge nogle penge på at udfylde den med noget godt og noget sundt

kunne have så stor en arbejdsstyrke som vi har i danmark hvis det ikke var sådan at man kunne få sine børn passet men det ændrer jo ikke ved

er nogle virksomheder der har brug for de mennesker som skal have deres børn passet

fremtiden bliver vi jo nødt til at have en snak med hinanden om hvordan

uddannelse er er en afgørende faktor for

hvordan danmark kommer til at klare sig i fremtiden

bruger vi jo også to milliard kroner mere i to tusind og elleve end vi brugte i to tusind og ti alene på uddannelse og siden to tusind og et har vi altså samlet set tilført uddannelsesområdet over nitten milliard kroner ekstra så det er et helt afgørende område men jeg tror

om man flytter produktionen eller ej

konstatere at man kan tjene flere

meget loyalt over for sfs formand

det er sådan set nogenlunde den melodi vi har hørt fra herre villy søvndal de sidste

vi tilfører uddannelser to milliard kroner mere alene fra to tusind

dagsorden

skulle sige at man er enig med herre peter christensen i det han siger for det ene øjeblik siger han

at det skal være på bekostning af andre områder jeg har hørt nogen sige at vi skal udnytte vores styrkepositioner men det er da interessant at følge

selv om der blev henvist til statsministeren

ordførerindlæg altså sandheden er at vi

procent og det var sådan set medvirkende til at vi havde så store overskud også på de offentlige budgetter og at vi kunne betale af på gælden

en lille åben økonomi så når det går skidt

enhedslisten har bedt om denne forespørgselsdebat

det er et spørgsmål som stilles af rigtig mange mennesker i rigtig brede kredse hvad skal danmark leve af i fremtiden vi står med en globalisering der på mange måder er en udfordring men også giver nogle muligheder hvis vi forstår at bruge dem rigtigt vi står med en demografisk udfordring der er kolossalt stor de store årgange takker af på arbejdsmarkedet og de små årgange på vej ind på arbejdsmarkedet vi ved at den vestlige verden ikke længere har monopol på de bedste uddannelser og det højeste det højeste uddannelsesniveau vi er bragt i en finansiel krise med baggrund i kortsigtede og utilstrækkelige politiske handlinger siden to tusind og et vi står med et land hvor forskellen mellem de egne hvor der er gang i den og de egne

som vi betegner som udkant bliver større og større midt i disse udfordringer står så en stadig større del af befolkningen og er usikker usikker på hvordan hver enkelt selv skal og bør agere for at kunne klare sin og familiens situation hvad kan man regne med hvad kan man have tillid til i en verden hvor værdier og prioriteringer skifter meget hurtigt de nære spørgsmål flytter min arbejdsplads

deres fremtid ja der er god grund til at stille spørgsmålet hvad skal danmark leve af i fremtiden

er under afrikansk niveau alene zimbabwe scorer ringere vækstrater end danmark vi sammenligner os oftest med sverige tyskland holland og frankrig men deres fald i bnp over de seneste tre år har været på mellem nul og

ikke mit udsagn det er et citat fra overvismanden manden bag den redegørelse som jeg henviser til

vil ellers ikke betegne mig som pessimist

set et så stort tilbageslag i dansk økonomi i fredstid og det er langt hårdere

verdens lande dét tilbageslag og den førte politik i årene inden vil vist stå tilbage i historiebøgerne længe

der har studeret årsager og virkninger for danmarks aktuelle muligheder situationen

i fremtiden det kunne jo ellers have have været en rigtig god og en rigtig optimistisk og positiv historie fordi vi havde rigtig gode forudsætninger for at pejle os ind på fremtiden og levere svar på spørgsmålet om hvad vi skal leve af i fremtiden vi kan konstatere at verden vil opleve efterspørgsel

miljøudfordringer som hele verden står over

desværre nej vi husker kun alt for godt

den hånlige nedgøring af indsatsen for et bedre miljø som den nu afgåede statsminister fremkom med på venstres landsmøde ikke en fugl ikke en fisk ikke en frø har fået det værre med den formulering flyttede man fokus væk fra vedvarende energi løsninger som vindkraft bølgeenergi jordvarme og solvarme et fokus som kunne have udløst at energibranchen og samfundet som helhed havde efterspurgt teknologi der sikrede vedvarende energi løsninger til det danske samfund og efterfølgende at disse løsninger kunne sælges til en verden der ville efterspørge dem i stort tal

som en del af globaliseringsaftalen med andre fornuftige partier her i tinget men kostbar tid blev sat over styr de seneste meldinger fra regeringen er

the winners og det har også fyldt en del i diskussionen allerede men afvente at markedet løser alting

det er en fordrejning af det som vi vil

uomgængelige udfordringer på miljø affalds og energiområdet som skal løses samtidig har vi en række virksomheder der er globale spydspidser på de pågældende områder samme situation har vi på en række af velfærdsområderne vi er langt fremme internationalt set i forhold til sundhed og ældrepleje og vi har også en række virksomheder der kan noget som

bør vi udnytte og gøre og gøre det klogt så vi kan sikre stærk konkurrencekraft og derigennem mange arbejdspladser

winners fra politisk hold vi skal ikke vælge virksomheder på christiansborg det er markedet væsentlig bedre til men vi skal prioritere de offentlige midler der går til dansk erhvervsfremme både inden for forsknings og udviklingsområder og i forhold til de betydelige milliardbeløb der hvert år tilføres virksomhederne i forskellige erhvervsstøtteordninger

virksomhederne selv hvad de også påpeger og så skal vi bruge det at den offentlige sektor

den største kunde i dette land to hundrede og halvfjerds milliard kroner efterspørges der varer og tjenesteydelser for i vores samfund

jeg sige at det klinger hult at høre den kraftige afstandtagen der er fra pick the winners når man ser den måde man har picked the winners på i forhold til et landbrug som jo i høj grad har nydt godt af at her syntes man

for landbruget rammevilkårene er vigtige for at kunne

og rammevilkårene er efter min overbevisning en række forskellige elementer det er adgang til kvalificeret arbejdskraft både dansk og udenlandsk det er et fornuftigt skattetryk både på indkomstskat og på erhvervsskat det er et acceptabelt afgiftsniveau det er offentlige myndigheder der arbejder hurtigt og professionelt med

det er fair konkurrenceforhold uden monopoler og karteller det er muligheden for at få en ordentlig rådgivning og adgang til risikovillig kapital det er et samarbejde med dygtige forskere

målet om at udvikle sine produkter og sine ydelser så sent som i går

turisme mens væksten på verdensplan ligger på fire og tredive procent

hvad oplever vi så i danmark turismens

af arbejdspladser falder og falder men det synes ikke som om det er et anliggende regeringen har lyst til at

tilbage og siger vi har gjort det vi kunne dertil kommer at uddannelsesniveauet i verden stiger hvilke handlinger eller former for lederskab udøver den danske regering og dens flertal

gør det besværligt for de unge at tage en uddannelse det er blevet dyrere at blive transporteret til uddannelsesinstitutionerne su til hjemmeboende unge er faldet bort og mulighederne for at uddanne sig til for eksempel maskinmester er blevet forringet det er meget foruroligende at det danske uddannelsessystem ikke længere hører til i den absolutte verdenselite det gælder fra folkeskolen og opefter hvert sjette barn kan ikke læse og skrive på tilstrækkelig højt niveau når det forlader folkeskolen andelen af unge der får en ungdomsuddannelse er stort set den samme som den var for ti år siden problemet

til vedtagelse danmark har mistet cirka ethundrede og halvfjerdstusind private arbejdspladser de seneste tre år og alle prognoser viser at den lave vækst i økonomien fortsætter efter krisen og ligeledes at der vil være store offentlige underskud så langt øjet rækker folketinget konstaterer derfor at resultatet af regeringens økonomiske politik er

danmark der er dårligt rustet til at skabe velstand og velfærd i fremtiden på den baggrund opfordrer folketinget regeringen

erhvervspolitik der gennem langsigtede politiske prioriteringer offentlig private partnerskaber

det

jeg høre

jamen det er

på nogen måde anskueliggøre hvornår det rigtige tidspunkt

herre henrik sass larsen siger

den registrerede ledighed skal et godt stykke ned under

der tale om et historisk lavt ledighedstal siden nitten fire og halvfjerds har den registrerede ledighed hvert år ligget højere lige indtil højkonjunkturen i to tusind og syv hvor især håndværkere kunne vælge og vrage mellem opgaverne

med til

de reelle vilkår kan jo se meget forskellige ud

på besøg hos en nordjysk smedemestervirksomhed en veldrevet virksomhed som

at den mangler noget at lave

havde reduceret sin medarbejderstab til femten

vi er stærkt optaget af at være med til at skabe udvikling og fremgang i det her samfund

meget gerne medvirke til problemet er jo så lidt

herre per ørum jørgensen og andre

melder de samme sig og siger ja nu går i jo ud og pick the winners

så derfor har jeg forsøgt at forholde mig

opløftet jeg tænkte det her er en rigtig spændende overskrift for en dagsorden i folketingssalen da jeg så så at

give baggrund for en god værdipolitisk debat om hvad det er for et danmark vi ønsker hvad det er for en en fremtid vi ønsker for danmark og hvordan vi ønsker at sikre hvad der er vigtigt for danskerne

ting som at det er vigtigt at vi har et trygt samfund at vi har et samfund der hviler på stabilitet at vi har et samfund der hviler på social ansvarlighed over for hinanden i en verden rundt omkring os hvor der er meget uro og meget utryghed

hvor folk lever en dagligdag der jo slet slet ikke er som den vi

selvfølgelig nogle ting der kræver at vi har et selvstændigt land selvstændigt danmark hvor vi kan træffe vores egne beslutninger det har noget at gøre med for eksempel eu medlemskabet altså hvor meget suverænitet

vi har afgivet til et foretagende ledet fra bruxelles og

det her med social ansvarlighed

hvor der er omfordeling fra rige til fattige

det har noget at gøre med om der er kontrol med den indvandring der kommer og med at komme ind og få andel i de goder vi har her i landet

også noget at gøre med hvem der kan drage ud af landet med penge på lommen ubeskattede midler

om vi kan opretholde et selvstændigt trygt land med gode rammer for danskerne og for de generationer der skal vokse op i den kommende

når man så ser på den endelige tekst for forespørgslen og i særdeleshed også hører motivationen for forespørgslen

lidt skuffet men selvfølgelig giver det også nogle muligheder for debat

debat det kan jo godt undre lidt

god grund til en debat om danmarks fremtid

for nogle virkemidler der kan gøre os rigere

havde troet at lige præcis de

få den debat bragt op på et endnu højere niveau når det kommer til den rent materialistiske diskussion omkring økonomisk vækst

et rigt land sammenlignet med mange andre nationer jeg har undret mig lidt over den der sammenligning venstrefløjen laver med afrikanske lande og at det skulle være et problem at de i procent har en højere vækstrate end man har i danmark altså hvor blev solidariteten af jeg troede vi skulle glæde os over hvis de lande hvor mange borgere lever

kunne have en vækst i procent der var noget højere end den vi kan have i så rigt et land som danmark når vi ser det i et globalt perspektiv men nej den solidaritetsfølelse der var engang

det et problem hvis afrikanske lande i procent har en højere vækst

fokusere på at vi kommer fra et godt udgangspunkt men vi skal også være opmærksomme på hvordan

tingene skal udvikle sig fremover jeg vil nævne tre

om kroner og øre men den tager jeg også gerne men for os handler det altså også om at uddannelsessystemet skal motivere til

lyst til at lære at

simpelt hen vokser op i et samfund

en situation hvor for mange unge

måtte forsamles de levede undertrykt

selv om de skulle igennem nogle alvorlige økonomiske beslutninger så gjorde de det fordi de kunne huske noget

meget værre vi lever i en situation hvor vi gudskelov skal meget langt tilbage før vi levede under sådanne vilkår her i danmark men det har også den risiko selvfølgelig at der er nogle der vokser op og tror at det hele kommer af sig selv

det der i virkeligheden er en basis for vækst i fremtiden det har også noget at gøre med det andet punkt jeg vil nævne

jeg særligt vil fremhæve i debatten her i dag nemlig at det der er vigtigt at understøtte er en iværksætterkultur danmark

land der har været præget af at vi har haft rigtig mange små virksomheder nystartede virksomheder som

mange arbejdspladser vi har haft den situation at når der

til udlandet så kom der nye arbejdspladser til fordi der blev skabt mange nye arbejdspladser specielt med basis i mange små nystartere iværksættere

at basere det på de store de store virksomheder men jeg tror at man fuldstændig forbigår noget helt afgørende i forhold til vores fremtidige muligheder for vækst hvis man på den måde kaster respekten for at iværksætteriet faktisk er noget der er bærende for for danmark og

og som skal skabe fornyede muligheder for

iværksættere det er de små virksomheder som skal blive de større virksomheder

som skal skabe mange af de arbejdspladser som vi skal have i fremtiden også her er det jo vigtigt at understrege

jeg synes det er utroligt at vi herinde i folketinget

de burde jo være ude i de virksomheder på de områder hvor de virkelig kan se at det bliver fremtidens vindere i stedet for at sidde herinde men nej det handler nok om noget helt andet det handler nok om at der er nogle politikere som gør et forsøg på

med at der er mulighed for tilskud

kommer til magten og det synes jeg egentlig ikke

det er politikere der kan finde fremtidens vindere vi tror faktisk på at det er driftige erhvervsfolk der kan gøre det ved at der er nogle gode rammevilkår for deres arbejde det var det her med iværksætterkulturen det tredje punkt jeg vil fremhæve er behovet for fleksibel arbejdskraft danmark har jo en unik placering

til fleksibel arbejdskraft

haft et par situationer hvor det har været illustreret

jo for kort tid siden fra en højkonjunktur

i det omfang virksomhederne havde behov for

fra medarbejdernes side

stort set fuld beskæftigelse i de her år og det var selvfølgelig meget meget positivt vi har også set det i den modsatte situation nemlig i forbindelse med

lavet aftaler med medarbejderne om arbejdsfordeling

vi har set at medarbejderne også på den vis har været villige til

tænke på hinanden og hjælpe hinanden igennem den situation

det er jo en styrkeposition der er vigtig og som vi skal holde fast i vi har jo så været fremme med et forslag om at

den her fleksible arbejdskraft ved at vi ændrer i vores uddannelsessystem

det er fuldstændig rigtigt vi skal annoncere de debatter vi gerne vil have jeg tillod mig så i mit ordførerindlæg en undren over enhedslistens prioritering fordi jeg

grad har opfattet enhedslisten som et parti der ikke havde så stor fokus på det

hvad det var for et samfund der i øvrigt så var at leve i men

i folketinget haft lange debatter om

vi har jo i situationen og det har vi også tidligere redegjort for fundet det fornuftigt at lave en

når man skal nedbringe statens

skal man vælge mellem forskellige måder at gøre det på og de alternativer der var lagt på bordet brød vi os ikke om og så kommer vi selvfølgelig også og bidrager med noget andet

herre frank aaen men sagen er jo i hvert fald at vi over årene har investeret kraftigt i vores uddannelsessektor og det

langt højere end i alle de lande vi er omgivet af

godt ved at billedet er langt mere nuanceret

jo derfor man kan finde lige præcis de lande som herre frank aaen har været inde på

det var da en interessant anerkendelse af de tal som jo altså viser at det ikke er rigtigt

statsministeren insisterer på at vi har den laveste arbejdsløshed i europa

så det kan man sige var en kold afvaskning til statsministeren men det er jo ikke den eneste gang

det har fru pia kjærsgaard så præsenteret den syvogtyvende januar to tusind og elleve under overskriften vi har en

ikke lige i forhold til det med ledigheden sige at herre morten østergaards konklusion står helt for hans egen regning altså jeg bidrog bare med

viden i forhold til den eurostatopgørelse som jeg går ud fra at herre frank aaen henviste til det har ikke noget som

at gøre med hvad jeg synes er det rigtigste

hvad er ledigheden og de siger at

procent af arbejdsstyrken og at den i øvrigt i nogle måneder nu har været stort set uændret det er det billede

morten østergaard burde være optaget af blandt andet

blandt andet nykredit har været inde at vurdere hvad hvad vi taber i økonomisk holdbarhed i forhold til til den indvandring der har været fra ikkevestlige lande

når man kigger på de økonomiske problemer vi står med

desværre er et økonomisk tab for danmark ved at vi har fået en indvandring fra tredjeverdenslande fra ikkevestlige lande som belaster de offentlige finanser i særlig

nu synes jeg at regeringen må svare

jeg skal så tage ansvaret for de aftaler vi går ind og laver med regeringen

vi altså som jeg nævnte før haft stor fokus på det her med om der er kapital til rådighed

den gode idé kan blive udviklet

sætte sig i arbejdspladser til gavn for

bredtskuende tankegang i

og at hvor det offentlige kan være en medspiller

heroppe og tænke at man får stillet spørgsmål

social ansvarlighed over for hinanden så bygger det jo nok på at der også er en vis materiel velstand der giver anledning til det

bygger på at der er en vis mulighed for at man kan få et job så man kan få stabilitet

social ansvarlighed altså selvfølgelig gør det

må erkende at to ting på en gang åbenbart

altså både at kunne tale om værdier for et land og så også tale om

at man skal kunne altså både kunne diskutere

for en type samfund man gerne vil have og hvad

i forhold til en debat der var i formiddag om turisme som jeg

jo lige fra at have lavet en finanslovaftale for få måneder siden

lige fra den gode lomborg over bent jensen til en artikel i berlingske tidende til spørgsmålet om efterlønnen

rigtig mange ting man kunne lyst til at tage fat i

spørgsmålet omkring efterlønnen har vi ytret os om mange gange og vi siger det gerne igen vi ønsker ikke at afskaffe efterlønsordningen det har vi sagt

så er vi blevet spurgt om vi vil give en garanti for at der ikke sker nogen som

efterlønsordningen foran sig om det kunne give nogle bedre muligheder for nogle mennesker der faktisk godt kunne blive hængende på arbejdsmarkedet og

have retten til at gå på efterløn vi har rejst spørgsmålet om hvad det vil betyde hvis man lavede en

for at få efterløn vil det sikre at de nedslidte som i særligt omfang

være på arbejdsmarkedet på områder

bidrage med lidt mere kan det være en måde der har vi sagt

derfor tror jeg at vi må sande at

uddannelse er hvis vi er et af de lande i verden der stadig væk også fremover vil bruge allermest på at uddanne vores folk

ville gå mere ind i den debat det er fair nok at have en debat om de økonomiske rammer det skal vi have og det har vi jo meget ofte her i folketingssalen

en debat som finder sted inden for det rum at

vi derimod skal skabe

hvis vi skal opretholde vores velfærdsniveau og velstand

har en merværdi altså at der tjenes flere kroner

vi afleverer det er den ramme der er for den her diskussion

vedtagelse som som flertallet har fremsat på en måde er underlig leddeløs

står en sætning om at det kræver politiske initiativer

ikke nævnt nogen politiske initiativer andet end at man skal fortsætte med at satse på uddannelse og

ambitionsniveau man havde før det er jo ikke det vi har brug for vi har faktisk brug for det modsatte

fastholde ambitionsniveauet i de kommende år det har

politik for at opretholde

egentlig underligt at vi ikke skal diskutere det grundtilbageslag

dansk økonomi og i forhold til at skabe nye arbejdspladser vi så i hvert fald senest i to tusind og seks

i bund det var vel sådan at den tidligere statsminister også så at det skulle

han proklamerede i hvert fald i regeringsgrundlaget i to tusind og syv

skulle laves en innovationsstrategi for private virksomheder der er tre erhvervsministre to statsministre og adskillige andre ministre der har lovet at den kommer men her står vi altså i begyndelsen af to tusind og elleve

vi har stadig væk ikke fået den strategi som anders fogh rasmussen proklamerede var nødvendig

der vi har fået et kæmpe problem

det er jo en af grundene til at vi har fået det store store tab

ikke krisen alene der var en række bagvedliggende grunde jeg

for at sige det på jysk at lidt træls at statsministeren og regeringspartierne totalt forbigår den alvorlige realitet

det varede også mange minutter inden statsministeren overhovedet påpegede

private virksomheder vi skal vi skal i gang med

og til sidst kom der så også lidt om om

lave nogle meget mere begavede rammevilkår

jo derfor

fra oppositionen opererer med en dynamisk erhvervspolitik gennem langsigtede politiske prioriteringer gennem offentlige og private partnerskaber gennem en innovationsfremmende offentlig indkøbspolitik

sagt en masse kritisk om

til at vi havde styrkepositioner inden for velfærd

da kommet et skridt på vejen

det vi andre siger det er det vi har fået så mange tæsk for at sige

stykke ad vejen

er for eksempel sikker på at vi har en styrkeposition

det man kunne kalde miljøteknologi det var vel også

de miljøøkonomiske vismænd sagde i går

noget forskningsstøtte og så videre lige netop på på det her område der er jo heller ikke

men men dem der ikke foretager den prioritering bliver tabere jeg tror selv at

vi kommer ud af det her enten udpeger vi nogle oplagte vækstområder hvor der satses målrettet på at komme i front eller også opgiver vi på forhånd og konkluderer at vi i danmark ikke har tæft for og mod til at udvælge nogle vinderstrategier det sidste er det jeg synes sker for regeringen

skal vi også se på styrkepositioner så skal vi bruge den offentlige købermagt mere offensivt det offentlige køber

private virksomheder for to hundrede og

så det handler altså om private arbejdspladser

der foreslår vi

og innovativt en del af de indkøb foregår fællesindkøb der siger vi at vi tager to procent af de der

vi i en pulje til innovation

komme med lige så mange penge sådan at vi får

de produkter man efterspørger

kravet til en sådan innovationsrettet indkøbspolitik er at det offentlige

udarbejde innovationsstrategier det betyder at alle kommuner alle offentlige myndigheder skal sætte fingeren på det ømme punkt og sige hvor

have løst i den offentlige sektor blandt de ting som den offentlige sektor

vil vi lave nogle udbud der er mere begavede end dem der ofte

i stedet for at sige at vi vil have løst det på den måde vi

på den måde får vi gang i den innovation som vi har så hårdt brug for for hvis vi

et land som ligger i bund

sælger produkter som blev udviklet for tre

så får vi den pris

hvis danmark skal

er mere værd vi går altså ikke

rammevilkår jeg vil så sige til nogle

de ting som

der er mange misforståelser i den her debat det er også derfor at jeg læste det der står i vores vedtagelse op vi vil jo lave nogle rammevilkår

forbedret spildevandsrensning i det her land hvis man laver de rammevilkår ved langsigtet intelligent regulering fremmer man jo udviklingen af nogle nye teknologier biogasudnyttelsen af vores slam er der penge i på sigt

mange kritikpunkter det ene er at vores regnestykker ikke passer sammen

hente penge i finansielle institutioner

at herre peter christensen har givet skattelettelser og dermed

hjælpe landbrugserhvervet det vil vi også gerne være med til vi vil gerne være med til at sikre en biogasudbygning som samfundet har brug for og som landmændene

mener bestemt også der er brug for en kraftig

jo ikke sige mod regeringen

sammen som herre kristian thulesen dahl siger

sunde fødevarer og

netop fordi vi kritiserer regeringen for

end end landets virksomheder det er somme tider at jeg tror at jeg kan være bare en lillebitte smule klogere end nogle andre herinde og det er ikke sikkert det er rigtigt men det kan jeg så somme tider

om produktiviteten jeg synes jeg er den eneste

at vores konkurrenceevne er kraftigt forringet det var vist mig der holdt den tale så det er jeg helt enig i

mere arbejdskraft vil jeg gerne sige

godt være at fru carina christensen er lidt træt af

jeg så citerer due jensen men

mig selv men fra niels due jensens svar til fru carina christensen

og han er jo egentlig skrappere end jeg ville være her

klogere end fru carina christensen

fjerne nogle af de erhvervstilskud der er i dag og så give dem målrettet til de få venner som s

steen gade at fru carina christensen har set sig godt og grundigt gal på grundfos

grundfos er jo en arbejdsplads med

de har

vækst og har det også nu på den anden side af

og hele vejen igennem har der været konservative erhvervsministre konkurrenceevnen er løbende svækket

ser ud som om de konservative er ved at løbe fra at i hvert fald tidligere

det offentliges side skulle lave sådan en innovationsstrategi rettet mod private virksomheder

jeg skulle kritisere fru carina christensen for

men jeg kan da huske med glæde at enhedslisten var med til at gennemføre skattelettelser som først og

det er omdrejningspunktet for dagens debat

sagde venstres ordfører at spørgsmålet var forkert ja man måtte næsten forstå at det var skadeligt overhovedet

stille spørgsmålet jeg kunne ikke være mere uenig med venstres ordfører spørgsmålet om hvad vi skal leve af i fremtiden er ikke bare det rigtige spørgsmål det er tidens vigtigste og mest afgørende

den opfattelse at også regeringen mente at den lavvækstfælde vi står i er den centrale udfordring

det gigantiske jobtab vi har haft under den økonomiske krise efterlader os i en meget meget alvorlig situation hvor der kræves svar på hvordan vi vil sikre fornyet vækst

i det radikale venstre er vi ikke i tvivl og allerede i august lagde vi som det første parti en vækst og innovationsplan for danmark frem som skaber både gode rammevilkår og råderum til investeringer i forskning og uddannelse og så en national innovationsstrategi i lighed med den som andre lande med højere vækstrater end danmark har fremlagt det vender jeg tilbage til

hvad er danmarks økonomiske situation efter ti år med venstre konservative og dansk folkeparti ved magten regeringen mener vi er kommet bedre igennem krisen end alle andre lande fakta er at der de seneste tre år kun er atten lande i verden som har haft en lavere vækst end danmark hvis vi sammenligner os selv med det afrikanske kontinent finder vi kun ét land med en lavere vækst end danmark

jo siger regeringen

men heller ikke det kan stå for en nærmere prøve fakta er at

en holdbar økonomi i to tusind og et den har ikke været holdbar siden da efter ti år med

måtte statsministeren i dag konstatere ved debattens begyndelse at der er underskud så langt øjet rækker på de offentlige finanser det er konklusionen ved ti års jubilæet for den her regering underskud på de offentlige finanser så langt øjet rækker det kan ikke med nogen rimelighed betegnes som ansvarlig økonomisk politik nej regeringen har set passivt til mens vores konkurrenceevne er blevet svækket og produktiviteten er steget langsommere end i andre lande vores virksomheders innovationsevne er ikke vokset som det eneste land i eu

i den grad er brug for at skifte ti års stilstand ud med fornyelse dynamisk erhvervspolitik og en offentlig sektor der tager sin del af ansvaret

som vi præsenterede i det radikale venstre

år siden fjerner vi underskuddene på de offentlige finanser gennem reformer frem for regeringens kombination af skatteforhøjelser og nedskæringer vi skaber et økonomisk råderum som kan investeres i uddannelse forskning og sociale forbedringer og vi skaber grundlag for et mål om at halvere statsgælden i to tusind og tyve men samtidig

vi sat os et ambitiøst mål om at træffe beslutninger der kan øge væksten med en ekstra procent om året vel at mærke en ansvarlig vækst som ikke bidrager til de udfordringer vi har i

både vores velstand og vores velfærd er en vækstcocktail bestående af reformer uddannelse og innovation reformer som vil sikre tilstrækkelig arbejdskraft og økonomisk råderum til investeringer i uddannelse og forskning

kan ikke leve med at regeringen skærer ned på uddannelse og

en klar sammenhæng mellem investeringer i uddannelse

vores vækst vi kan ikke leve med at vi for første gang i danmarkshistorien får årgange med lavere uddannelsesgrad end deres forældre og vi kan ikke se passivt til mens de lande vi skal konkurrere med

vi bliver ikke en førende vidensøkonomi uden vidensudvikling målet som

bør være et gulv ikke et loft regeringen har jo valgt at sige at når vores bnp er blevet mindre kan vi også godt reducere vores

det virker jo ikke hvis sammenhængen er at investeringer i forskning også giver vækst derfor ønsker vi en ny globaliseringsaftale som fortsætter investeringerne i talent og

som genopretningsplanen og dette års finanslov summer op til når vi er rundt i landet og snakker med

en stærk tro på at de i højere grad kan gøre sig gældende internationalt men det kræver et større lederskab fra politikerne virksomhederne efterspørger en klar udmelding om

uden prioritering er det meget svært at gøre sig gældende i den globale konkurrence de efterspørger en aktiv innovationspolitik hvor ønsket

også på det område står vi med udfordringer som er globale

for at skabe nye markeder hvis vi tør satse hvis vi vil investere hvis vi vil stille danmark til rådighed som udviklingsmarked for de her nye produkter vi har

nogle af verdens førende vidensinstitutioner

rådgivning komponentproduktion eller produktion af store anlæg vi har alle muligheder for at få et nyt væksteventyr i lighed med det vi har haft med vindmøllerne hvis vi tør satse

fordi de krav og den regulering vi har haft på miljøområdet har været med til at skabe den viden og den økonomi vi

på samme måde kan vi tage områder som velfærd og sundhed hele verden kommer til at slås med aldrende befolkninger som vil kræve flere sundhedsydelser og vi har virksomheder både i medicinalindustrien

biotekindustrien som i den grad kan levere løsninger der gør at vi kan løse det problem som vi selv har med at vores udgifter til sundhed truer med

kan vi løse samtidig med at vi skaber grundlaget for fornyet vækst

hele verden og den designtænkning som vi er kendt

der findes nye løsninger men også

brugerdrevet innovation

det er noget af det vi kan i danmark det er noget af det vi har tjent gode penge på det er noget af det vi skal blive bedre til det er noget af det vi skal leve af

blive helt målløs for det er

har en innovationsstrategi i lighed med finland usa eller sydkorea som jeg ved at statsministeren har et

gode rammevilkår men virkeligheden er

skal sikre gode rammevilkår og

sandelig ikke vil bevæge sig ind at satse på særlige områder

regeringen langt om længe præsenterer en energiplan der som jeg har forstået det er den længe ventede konkrete udmøntning

med tusindvis af arbejdspladser til følge når vi diskuterer forskning

i globaliseringsregi har vi talt for mere grundforskning mens regeringen ønsker

udpege sektorer der skal særligt begunstiges og når vi taler om erhvervsstøtte har vi et af europas højeste niveauer for erhvervsstøtte

har ikke været en erhvervsordfører i nyere tid fra venstre

erhvervsstøtten skulle afskaffes hvis andre

er det helt utroværdigt fordi man ikke kan pege helt konkret på det senest tror er venstre skatteordfører der har været ude og forgribe sig på erhvervsstøtten

til fordel for nogle lempelser i selskabsskatten jeg har stor sympati for tankerne men vil bare konstatere at de

når det drejer sig om at støtte rederibranchen vi går varmt ind for det

danske skibsregister men det er da et udtryk for at man har set nogle muligheder

en konkret branche og derfor burde det jo ikke være så verdensfjernt for herre peter christensen og konsorter

helt åbenlyst at regeringen ingen problemer har med at fokusere på de

og halvtredstusind arbejdspladser der er i landbruget og skabe specifikt bedre vilkår for den sektor

at man helt konkret har valgt at prioritere en branche

som

dahl jo selv gennemfører en politik der står for det stik modsatte

gik til valg på sidste gang nemlig om et skattestop

hen ingen sammenhæng ja partiet venstre har været nødt til at pille

løbe så kraftigt væk fra sine egne valgløfter

mads rørvig henviser til kan den nuværende statsminister heller ikke leve op til men det er så

man kan se på det forslag til vedtagelse der er

den samlede opposition inklusive herre christian h hansen er

så flere bliver længere på arbejdsmarkedet det er det tilsagn der gives i dag fra

beskrive hvad det er for et økonomisk morads vi står i og som er skabt efter ti år med venstre og konservative i regering

jeg beskrev i min ordførertale og som jeg oplever der langt hen ad vejen er stor enighed om

i fællesskab i dag nemlig en dynamisk erhvervspolitik

at danmark har brug for en innovationsstrategi hvor vi satser og bruger den offentlige sektor på de områder hvor vi kan se at der er muligheder for at skabe fornyet vækst det minder på mange måder om det herre anders fogh rasmussen

på venstres landsmøde om at vi skulle være

er meget glad for at enhedslisten har bedt om at få en forespørgsel om

ønsker at være støtteparti for socialdemokraterne og

her i weekenden aflyste deres plan for danmarks fremtid da den egentlige oppositionsleder harald børsting gik ud og sagde at det

sådan set bare kan være glad for

høre på men man må egentlig undre sig over hvordan det radikale venstre kan føre økonomisk politik sammen med både socialdemokraterne og sf og i endnu større grad

det radikale venstre har jo stemt for en halvering af dagpengene det radikale venstre er med i greencardaftalen det radikale venstre har lavet en aftale med os regeringen

en indsats for de langtidsledige og nu vil man også afskaffe efterlønnen

danmark står jo ved en skillevej danmark er i en situation hvor vi har en økonomi som selvfølgelig er under pres og

bliver nødt til at se på hvad vi kan gøre for at sikre at vi får en god vækst en stor vækst der kan sikre velstand til danskerne også i fremtiden jeg tror vi har gentaget det et uendeligt antal gange her fra folketingets talerstol men for cirka femten år siden var vi verdens sjette rigeste land i øjeblikket er vi verdens tolvte rigeste land

får en af de laveste vækstrater i den rige verden hvis man ikke gør noget og det vil sige at vi kommer længere ned end tolvte pladsen

ser fremad laver man en politik med højere skatter større offentlige investeringer og større offentligt underskud

kan man regne med at det vil gå rigtig rigtig hurtigt at komme længere ned ad listen over verdens rigeste lande

danmark tilbage på vækstsporet

komme op ad listen vi kan indfri statsministerens drøm om at vi skal være et af verdens ti rigeste lande og det vil vi meget meget gerne hjælpe regeringen med

meget tilfredse med at regeringen er kommet op i et helt andet gear efter nytår

udlicitering og andre gode ting fra liberal alliances side har vi

plan om at man skal

tage initiativer på flere områder det er selvfølgelig klart at skat og arbejdsmarked er de vigtigste områder det vil sige lavere skat og senere tilbagetrækningsalder fra liberal alliances side har vi foreslået at man afskaffer topskatten helt sænker bundskatten

og halverer selskabsskatten

man sikre at det vil blive mere attraktivt at drive virksomhed i danmark både for de virksomheder der allerede er i danmark i dag

for de udenlandske virksomheder som overvejer at flytte deres

arbejdsmarkedsområdet har vi foreslået at man helt afskaffer efterlønnen gerne for os allerede over en fem årig periode der er ingen grund til at

med et alt for langsigtet perspektiv det er vigtigt at vi får øget arbejdsudbuddet det er vigtigt at vi sikrer at folk arbejder noget mere det er jo sådan at den ene halvdel af befolkningen af befolkningen går på arbejde og forsørger

på offentlige overførselsindkomster hvis vi ser på prognoserne fremadrettet

en senere tilbagetrækningsalder vi skal også se på hvordan den offentlige sektor fungerer generelt vi vil gerne se på hvordan man kan få en mere effektiv offentlig sektor i danmark sådan at vi kan få en bedre service for pengene måske endda for færre penge end

det ville jo ikke være helt dårligt det er sådan at

flere ansatte i den offentlige sektor end da socialdemokraten poul nyrup rasmussen var statsminister

man kom ned på samme niveau som man havde dengang poul nyrup rasmussen var statsminister det kan man gøre ved at ansætte færre

der er tusind der holder op ved naturlig afgang kan man over en tiårig periode faktisk sikre at vi kommer ned på fyrretusind færre offentligt ansatte uden at der er en eneste offentligt ansat der skal

vi kvitterer for at regeringen er begyndt at tage fat på den diskussion

og bare venter på at blive samlet op hvis vi udliciterede

de bedste steder i kommunerne rundtomkring endelig kan også se på det store bureaukrati inden for den offentlige sektor sørge for at medarbejderne ikke i samme omfang som i dag skal notere alt hvad de gør men i stedet for sørge for at bruge den faglighed som de har og dermed kan vi få flere velfærdsopgaver løst for kronerne i stedet for at bruge alle pengene på bureaukrati

mere lighed i det danske samfund intet kunne være mere forkert

det tredje mest lige samfund

der er væsentlig højere end vores

godt være at man kunne bytte lidt om og sige ok vi kunne

men det kræver at man tør sætte skatterne ned det kræver at man tør udlicitere noget mere det kræver at man tør sørge for at tilbagetrækningsalderen bliver senere end den er i dag der må man så sige hvad er det så for et alternativ vi står over for hvis vi ser på den røde blok vi ser

samarbejde med for de borgerlige partier det er bare at gå i gang jeg synes det radikale venstre burde være

jeg tror vi lader være at bruge tid på enhedslisten

er så langt fra pædagogisk rækkevidde som de overhovedet kan være

at herre ole sohn og herre steen gade

danmark og dansk erhvervsliv hvad

i stedet for at sidde her og plage den danske befolkning

er det var hc hansen

hvad det er danmark skal leve af i fremtiden selvfølgelig er de

skal nævne her for at bevare den gode stemning men politikere

rejser her i dag

at høre de forskellige indlæg fra ordførerne man kan vel ikke sådan lige sige at man føler sig åndeligt beriget men

fronterne er trukket op jeg vil godt anerkende

nationalt set med det mål som det jo også fremgår af

det forslag

bevare og videreudvikle et velfærdssamfund der tager hånd om de svageste

det det handler om og det fordrer jo

statsministerens

kapre nye medlemmer når man hører den socialdemokratiske ordførers

det var i sandhed også en gratis omgang vi fik fra

socialdemokraterne jeg mangler ligesom nogle konkrete bud

at det handler om at bevare et velfærdssamfund der tager hånd om de de svageste

jeg mangler nogle helt konkrete bud fra socialdemokraterne og jo mere man ser hvordan de

smuldrer jo større bliver spørgsmålstegnet så derfor vil jeg gerne appellere til socialdemokraterne og

danmark skal bevæge sig hen jeg havde egentlig

det er korrekt at

detailregulere vores erhvervsliv her fra christiansborg det har også været en del af den her diskussion at det jo ikke er sådan at vi skal pick

sagt mange gange men

mange har nævnt den grønne teknologi

som jo er er et eksportområde eksportområde

stigende vækst

gode rammevilkår gode konkurrencebetingelser

turismen

i forhold til de små og mellemstore virksomheder hvor jeg mener at der er et kæmpe potentiale

de rammevilkår vi tilbyder de små og mellemstore virksomheder

nye arbejdspladser der er rigtig mange

til at skabe nogle eksporteventyr

fra kristendemokraternes side i forbindelse

bidrog til at der kom mere risikovillig kapital ud til de

små og mellemstore virksomheder så de dermed også kan udvikle sig

i den her debat og det er det mere værdipolitiske

et par linjer op fra en artikel der blev bragt i i politiken den syvende december hvor der står danmark er et

få lande i verden hvor man kan have en lederstilling og stadig hente ungerne i daginstitution et par gange om ugen det er helt utænkeligt i england tyskland og usa siger henrik mahncke

vicedirektør i oxford research der står bag undersøgelsen

eksperter ni ud af ti fremhæver det forhold at danske arbejdspladser respekterer medarbejderes familieliv og stort set alle glæder sig over den personlige sikkerhed og det rene miljø det er de bløde værdier frem for cool cash er afgørende og som danmark skal sælges på det er et åbent hjælpsomt og sikkert sted at bo siger

sekretariatschef i netværket expat in denmark

vi kan jo godt snakke om hvor meget selskabsskatten skal sænkes eller hvor meget skattetrykket generelt skal sænkes men der er altså også nogle andre faktorer der gør at nogle af de mennesker som

derfor er det også vigtigt at vi har fokus på et område som livskvalitet det

har har fokus på noget så fundamentalt som borgernes livskvalitet

mit bidrag til den her debat at vi også har fokus på hvad det egentlig

som gør at rigtig mange i udlandet netop vælger danmark som deres arbejdsland og som det sted hvor de vil slå sig ned og dermed også bidrage til det danske samfund det er altså for

et velfærdssamfund hvor man også tager hensyn til familiepolitikken

i deres rapport nemlig forslaget om

etablere en såkaldt flekskonto

mens børnene er små får mulighed for at trække sig lidt tilbage

mulighed for at få bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv sådan en konto vil faktisk være neutral både økonomisk og i forhold til arbejdsudbuddet hvis vi ser

vil jo netop understøtte det som

vi også har fokus på

sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv når jeg siger at det er neutralt i forhold til den udfordring vi har med arbejdsudbuddet og i forhold til den økonomiske udfordring så hænger det sammen med at hvis man etablerer sådan en ordning for

i to tusind og tolv så vil

i forhold til den udfordring der er men det vil give børnefamilierne mulighed

arbejde i danmark netop på grund af vores

kommer fra alle partier inklusive det radikale venstre i forhold til de konkrete forslag

slange ud for de enkelte forslag

godt sige at for mig er der jo en væsentlig forskel

forslag som stiller krav også til indvandrere

at de der er her i videst muligt omfang bidrager positivt til det danske samfund

ting at tale om hvordan man kan sikre at flere med indvandrerbaggrund

det er jo en vigtig debat fordi arbejdsløsheden er et alvorligt problem både for den enkelte

og for samfundet og samfundsøkonomien og det er en vigtig debat fordi regeringen har turneret rundt

at bilde danskerne ind at det går bedre i danmark end i andre lande fordi regeringen er så dygtig regeringen er ikke dygtig tværtimod den har tømt statskassen

skattelettelser til de rigeste

derfor er statsgælden på to år blevet fordoblet krisen har været dybere i danmark end i andre lande og vi kommer langsommere ud af krisen end andre lande

har regeringen gang på gang sagt jamen vi er meget bedre end nyrup

men arbejdsløsheden er i dag næsten dobbelt så høj som i nyrups sidste år

regeringen har haft magten har arbejdsløsheden kun i tre år været mindre end under nyrup og i syv år været højere

i modsætning til regeringens sminkede

af virkeligheden viser eus statistik der opgør ledigheden for alle lande på samme måde

er større end i sverige i norge i finland i tyskland i holland

at sige vi normalt sammenligner os med

været fremme i debatten at gennemsnittet i alle eu lande er højere

er korrekt det skyldes den meget høje ledighed der er i spanien grækenland irland portugal ungarn og bulgarien

det de lande regeringen sammenligner sig med når de siger det går bedre i danmark end i andre lande

er det de lande der ligger til

end i andre lande jeg synes det ville klæde

blevet rigere mens vi har diskuteret står der en klar konklusion tilbage som gør danmark rigere

jeg kan glæde mig over at mens vi har debatteret her har regeringen

fremlagt en energistrategi to tusind og halvtreds

er en klar strategi der har det sigte at gøre danmark til en grøn vindernation og som selvfølgelig også har et jobskabelsesperspektiv

trækker det frem fordi det jo på en og samme tid kan

lille håb mens der er talt i salen er der handlet ved siden af men

vindsiden i det regeringen foreslår

jo nu stille mig op og sige at der er tolvtusinde og femhundrede nye danske job i det her udspil hvis man sådan anvender

i det omfang vi lægger til grund at alle de vindmøller vi nu udbygger med

har vi her i eftermiddag mens folketinget har talt

tolvtusinde

ikke garantere at en hvilken som helst ekstra arbejdsplads der nu oprettes med henblik på etablering af en ny

der skal betjene sekshundredetusind husstande med elektricitet

jeg kan heller ikke med sikkerhed garantere at

set frem til at når alt andet er

er det der står tilbage og som er afgørende for om vi får væksten igen nogle helt grundlæggende ting

hvem der kan finde på de fleste og smarteste buzzwords

dynamik langsigtede prioriteringer

og synergieffekter uden i øvrigt at konkretisere

om der er den tilstrækkelige arbejdsstyrke om vi har de helt grundlæggende sunde offentlige finanser der skal til for at at man tør planlægge med at etablere virksomheder i danmark om vi har administrative byrder der matcher dem

har i andre lande eller om

vi forfølger en strategi hvor vi skal opfinde særlige danske byrder

nogle grundlæggende ting der i sidste ende afgør om vi får væksten

fra de seks store erhvervsorganisationer

det handler om disse grundlæggende ting

er der selvfølgelig også et marked for at gøre noget målrettet og der må jeg sige at der bliver jeg sådan lidt forstemt

lytte til den her debat hvor nogle åbenbart har meget meget travlt med at skille vandene

taget en række initiativer for at udnytte danske styrkepositioner

se at en del af disse initiativer

genopfundet i folkesocialisternes seneste udspil det er blandt andet nogle af de fondskonstruktioner regeringen har lavet hvor folkesocialisternes bidrag så består i at fusionere to af vores fonde

tegner ikke et glansbillede af danmark

mere forkert at tegne det billede som nogle forsøger at tegne at danmark skulle være et land på fallittens rand og at alle beslutninger der er truffet de seneste ti år

danmark skulle stå i en situation må jeg forstå som kun matches negativt af

når sandheden er den

at da danmark blev ramt af krisen havde vi i årene op

i to tusind og seks og i to tusind og syv de største budgetoverskud i hele europa og når sandheden er at disse

for den fristelse

bruge noget mere af overskuddet det gjorde at vi havde en

robusthed at vi ikke havde nogen nettogæld og at vi derfor havde en mulighed for at føre noget nær den mest offensive krisepolitik

et stort hul i kassen nuvel og det er så det vi skoses for hvis der skulle

vi førte skulle vi have afholdt os fra vi skulle ikke have holdt

under danske familiers private økonomi mens danske familier sad og frygtede arbejdsløshed og tvangsauktion nej det skulle vi ikke gjort det var forkert af os vi skulle ikke have forlænget erhvervslivets kredittider da pengestrømmene frøs til nej det var forkert af os vi skulle ikke have fremrykket offentlige infrastrukturinvesteringer i første række med fem milliard kroner det var forkert af os vi skulle ikke have indgået aftaler med kommunerne og regionerne om at øge anlægsbudgetterne til et danmarkshistorisk højt niveau nej det var forkert af os vi skulle ikke have forbedret eksportkreditordningerne og andre ordninger som som skulle sikre at danske virksomheder der trods alt havde mulighed for

det var forkert af os

lave alt det som gør at danmark er kommet pænere igennem krisen end hvad man kunne frygte

ethundrede og trettentusind hvis man kigger på den registrerede ledighed i danmark på den måde vi selv opgør det på

opgjort det på og ser på perioden fra nitten fem og halvfjerds

tre år tre år hvor arbejdsløsheden

syv to tusind og otte og to tusind og ni

andre år siden nitten fem og halvfjerds har arbejdsløsheden været højere sådan er

det vi oplever aktuelt med de seneste tal også dem fra eu er at sverige og finland

men det der i øvrigt også forklarer eurostatstatistikkerne er jo det forhold

det er det der forklarer det meget paradoksale at mens ledigheden i danmark ikke har udviklet sig i nogen opadgående retning men faktisk i en fuldstændig lineær retning så har vi samtidig oplevet at

vi nu skal håndtere og jeg appellerer

set bare til en vis form for nøgternhed

varen sig for

at vi nu skal skoses for problemer med produktivitet og konkurrencedygtighed

de blev afsluttet i sidste uge med et fornuftigt resultat

overenskomstforhandlinger som jeg selv havde ansvaret for at føre og hvor regeringen forsøgte at lægge en linje der

vi skulle til at passe lidt på at vi ikke

unødig høje lønstigninger og hvor nogle af dem der nu sidder her i salen og skoser regeringen

arbejdede superhårdt på at etablere et alternativt flertal

folketinget skulle intervenere

og nogle af dem der deltog

og skoser regeringen så jeg tegner ikke noget glansbillede danmark er udfordret vi er udfordret på linje med resten af de europæiske lande vi er udfordret af at vi har demografisk modvind vi er udfordret af at vi har en for ringe produktivitet

gøre noget ved det og det er det regeringen er i fuld gang med

genopretningsplan

tilbagetrækningsreform som er bragt i spil med en su reform med

appellere til at det radikale venstre

på alle disse strækninger disse strækninger har synspunkter

regeringens på et eller andet tidspunkt inden længe besinder sig frem for at vælge det alternativ der

står klart i dag nemlig et alternativ som nok er pakket ind i en masse pæne

i virkeligheden dækker over huller i kassen så langt øjet rækker øgede byrder på dansk erhvervsliv

et stærkt fokus på visse særligt udvalgte dele men et fokus og en oplysthed der dækker over at mørket skal falde over det resterende danske erhvervsliv her i dag fik vi udnævnt landbrugssektoren til et tabererhverv det vil jeg gerne advare meget voldsomt imod

er danmark et land der er kendetegnet ved at vi har en erhvervsstruktur der er præget af små og mellemstore virksomheder

arbejdspladserne ligger jeg siger ikke det her fordi vi ikke også skal have fokus

vinderne greentechvirksomhederne medicinalvirksomhederne et cetera

man jo bare sige helt ærligt at det er virksomheder der kommer godt og flot ud af krisen ved at trimme deres organisationer og ved at foretage massive investeringer i udlandet som i hvert fald ikke fuldt ud kaster danske arbejdspladser af sig at sætte yderligere fokus på dem på bekostning af det brede danske erhvervsliv og det er jo det man foreslår

er i virkeligheden at flytte fokus væk fra alle de virksomheder som genererer

det radikale venstre kunne slippe fri af den der

at det er selvstændig vigtigt at vi får en ny regering uanset at den så står for en politik som er diametralt modsat af det radikale venstres egen

set fører en økonomisk politik

helt at kunne forstå det

at det kun og alene handler om

det er forudsætningen for at

dansk økonomi hænger sammen på den lange bane og det at få økonomien til at hænge sammen på den lange bane ved at begynde at udfase efterlønnen fra to tusind og fjorten og

altså ikke i dag er også forudsætningen for at vi får skabt den stabilitet der gør at vi har har styr på renteniveauet lige nu og her og i de kommende år det er det der er forudsætningen for at vi kan lægge nogle langtidsbudgetter for den offentlige sektor som gør at vi kan investere

de skattelettelser regeringen har givet ad tre omgange

i tilgift kommer at den sidste skattereform vi lavede

jo var en omlægning hvor vi krone for krone flyttede skat

så

at han faktisk i dag har taget initiativ til at gøre nogle af de ting som vi i vores iver

gang i det her samfund igen har eftersøgt og efterlyst ret længe når vi har været optaget af den her dagsorden hænger det jo lidt sammen med at vi synes

at beskrive den danske økonomi på

har været et forskønnet maleri derfor skal

uenig med overvismanden der skriver at danmarks økonomi var

og at regeringens politik har en del af skylden herfor

og

meget enig i man skal føre politik ud fra hvad der tjener danmark bedst og jeg tror at det bedste er at føre politik med afsæt i hvor vi er lige nu og her og ikke hvor

en anden gang i historien det er helt nyt for mig

socialdemokratiet på et tidspunkt før jeg blev statsminister havde offensive

og det må jeg forstå at der skulle føres anticyklisk politik og at der altså skulle

ikke selv genkalde mig de forslag fra

altså jeg har været statsminister for det her land i mindre end to år

er det helt afgørende er hvor danmark befinder sig nu vi er på den anden side af en global økonomisk krise som har ramt os som andre hårdt vi kan glæde os over at arbejdsløsheden ikke er steget til et niveau vi kunne

bygger ikke på køb dansk klausuler og sfs vækstpakke er i meget høj grad rettet

at fremme små og mellemstore virksomheder for det er der innovationen først og fremmest foregår så undrer jeg mig

at statsministeren på en måde ikke tager ansvar

at det nærmest er som om det er herre villy søvndal der har bestemt hvad der er sket i danmark i de senere år og og ellers handler det bare om angreb på

andre det synes jeg egentlig er lidt svagt hvis jeg må

er svagt at en statsminister ikke tager mere ansvar mit spørgsmål til statsministeren

kan regeringen ikke finde ud af om man vil tordne imod

prale af at man faktisk også gerne vil satse

og det der gennemsyrer tanken fra herre steen gades

det oplæg der er kommet i kombination med den økonomiske plan der er lagt frem og som jo altså ikke hænger økonomisk sammen er at man skal satse på nogle områder

at man skal øge byrderne på det brede erhvervsliv for så at kunne satse

dansk erhvervsliv består at små og mellemstore virksomheder fem sjettedele af samtlige danske arbejdspladser befinder sig i virksomheder der enten er offentlige eller som ikke er udsat for international konkurrence

skal man satse på dem der også er vendt mod eksportmarkedet de store og de velbrandede selvfølgelig skal man det men hvis man gør det på en måde hvor det ekstra krudt man vil

tordne imod noget eller stå og prale af noget

patent på at se at der for eksempel er et potentiale i greentech

heller ikke patent på at se at danmark kan noget særligt når vi snakker velfærdsteknologi det er da derfor

da selv på et tidspunkt været i dubai sammen med danske virksomheder som har internationale spidskompetencer for eksempel handicaphjælpemidler

ryger chancen muligvis for at få det sidste ord og det er selvfølgelig kedeligt jeg synes det

at det må være slut med at statsministeren bruger tal som stammer fra eu

det blev nærmest rubriceret i samme kategori som arbejderbevægelsens erhvervsråd

ikke altid sådan fæster den store lid til tal der kommer derfra

meget fornuftigt når man sammenligner nogle lande at man så vælger at have det udgangspunkt

baseres på de samme beregningsmetoder og pointen er at hvis man sammenligner

at der er ganske forskellige beregningsmetoder det kan

debatten i dag der jo skulle handle om fremtiden

til at handle en lille smule om fortiden

den der kom længst tilbage i fortiden jeg tror han rundede stauning og jeg tænkte at

efter stauning og socialdemokraternes program efter anden verdenskrig var det gået rigtig rigtig skidt i danmark der havde været minusvækst ligesom der

de seneste år men desværre kom

christensen aldrig rigtig ind på hvad pointen var med at referere til socialdemokraternes programmer fra

fyrrerne andet end selvfølgelig altid relevant information om at de på nogle områder havde andre politiske

diskussion som er lidt mere aktuel nemlig hvis nu nogle andre havde haft magten hvad var der så sket det dejlige ved

der kan man påstå hvad som helst uden at det kan modbevises men jeg vil nu alligevel tillade mig at sige at hvis

de her forslag til vedtagelse ikke kunne komme til afstemning i dag det var produktiviteten der røg her har vi måske en kerne i problemet

synes at mene at bare man træffer nogle beslutninger så sker der noget pointen er at hvis man ser det forslag til vedtagelse fra

ud fra en defensiv holdning

man vil have gang i den økonomiske vækst igen og så skriver man at dette kræver politiske tiltag

jo lidt frygtsomt videre og tænker kan det være at dansk folkeparti er hoppet

det der med at vi skal afskaffe efterlønnen eller har regeringen allerede givet den indrømmelse at vi løser fremtidens økonomiske udfordringer ved at forhindre folk i

der ligger ingenting resten

vedtagelse bekræfter jo sådan set meget godt at også politisk er flertallet i det her folketing handlingslammet fordi

skal gøre det kan der selvfølgelig blive og det arbejder man vel på

snart kan få et valg ikke fordi man regner med at vinde

for at få afsløret at man ikke har nogen svar det er selvfølgelig helt i tråd

ånd at bruge sin energi på at fortælle hvad andre ikke kan og ikke vil

der hvor jeg alligevel bliver en lille smule glad og jeg vil nøjes med

man skal lave forslag til vedtagelse sammen med andre partier får man jo aldrig sin vilje fuldt og helt

diskussion om det med fødevarepolitikken

synes at det der var lidt underligt i dag var

meget heftige angreb på sf i den anledning selv om sf måske

ikke har sagt så meget andet end det fødevareministeren sagde i tyskland i sidste uge nemlig at det nuværende konventionelle landbrug industrilandbruget i grunden ingen fremtid har i danmark

uanset om man udskyder miljøtiltag giver skattelettelser

med kinesiske landmænd eller ukrainske landmænd

fuldstændig utopisk pointen er at vi altså skal have en omlægning af landbruget

arbejde på at den støtte vi får på det område er støtte der går til den omlægning der gør at vi får en produktion hvor der findes lokale arbejdspladser hvor der er værditilvækst og hvor vi også er i stand til at løfte den opgave der handler om at tage vare på vores natur

det er en helt oplagt opgave og jeg synes det er rigtig godt at der findes

jo når vi snakker om spørgsmålet

statsministeren er stolt over at der er kommet en ny plan fra regeringen i dag ja det er jo den plan hvori det endegyldigt slås fast at den tidligere statsministers løfte om at danmark skulle

målsætningen det er også en plan

det fantastiske i den plan er nu til at gennemskue men også der vil jeg bare sige at jeg synes at det er rigtig godt

er en klar opfattelse af at vi fremover skal investere i energibesparelser

få en omlægning i danmark der fører til at vi løser vores opgave i

og ekspertise der gør at der såmænd også godt kunne være nogle der kunne have glæde af at købe nogle af de produkter

den ekspertise vi udvikler vi har en sammenhængende opfattelse af at der også

er nævnt it der kunne nævnes kultur der

rigtig rigtig mange områder hvor en målrettet indsats for at skabe beskæftigelse ville være den rigtige vej at gå og én ting ved vi i hvert fald den politik der handler om at man endelig ikke må beskatte for eksempel nordsøolien for hårdt

det må jo være gået op også for statsministeren og de partier her i folketinget at kendsgerningen er at ap møllers overskud sådan set er større end nogen sinde ikke mindst på grund af de olieprisstigninger som i øvrigt

belaster danske forbrugere og danske virksomheder men det har jo ikke ført til at

sikre at der hele tiden er mulighed for at

mange penge er måske alligevel ikke vejen frem her kræver det måske en mere målrettet indsats

sige at det gode ved den her debat

at uanset hvilke overvejelser man gør

politik der rækker ud over det som regeringen og flertallet herinde har

en seriøs politisk debat om at hvis der bliver flere arbejdspladser

at disse mennesker har den rigtige uddannelse det kan være rigtig rigtig vigtigt at

så selvfølgelig skal man hvis man ønsker at skabe

også tænke på hvordan man sikrer at den arbejdskraft reelt er til stede men myten om at der opstår nye arbejdspladser fordi man fjerner efterlønnen passer ikke det eneste jeg

at statsministeren jo som sundhedsminister var på besøg i den nordjyske region i to tusind og fem sammen med den daværende statsminister vi fremviste et flot sygehusbyggeri synes vi selv et medicinerhus som vi havde fået stablet på benene for de penge som som vi havde kunnet sætte af hen over en årrække ansvarligt og ordentligt

personalet glædede sig til at vise frem jeg tror at statsministeren kan genkalde sig besøget

på det besøg hos den sparsommelige

nu var situationen åbenbart den i to tusind og fem og det vidste vi ikke at

medicinerhuset i aalborg var

på det tidspunkt ikke havde mere kontakt med end man har når man sidder ude i fædrelandet i en kommunalbestyrelse eller region men når det er melodien der spilles så kan man jo ikke undre sig

landet kommer i problemer når man fyrer mere kul på

man håndterer folk der har forsøgt at strække pengene og få tingene til at hænge sammen

dobbelt så dyrt eller i hvert fald fordyret det ret kraftigt

bagefter har jeg kunnet se at kloge folk som har langt mere forstand på økonomi end jeg har har bebrejdet den daværende regering at man ikke førte en lidt afdæmpet politik men

tværtimod gik ud og talte ambitionsniveauet voldsomt op og sagde nu skal vi for alvor bruge penge i det her samfund også på områder hvor man godt kunne være gået ud

belært statsministeren om at det var en uhyre svær situation mine partifæller herinde

med den uansvarlighed som den daværende statsminister førte an

jeg

og forsøgte at belære statsministeren i forhold til

det billede der blev skabt af den danske økonomi i to tusind og fem

var i højkonjunktur så det forslog noget og hvor det lykkedes

gennemføre forsvarlige løsninger på sygehusområdet og så blev der skabt et billede af den daværende statsminister

kunne have brugt mange flere penge

det billede som jeg forsøger at gengive her som den daværende statsminister bidrog til og jeg hørte ikke at den daværende sundhedsminister

forholdt mig til den socialdemokratiske gøren og laden på christiansborg jeg skal bare sige jeg forholder mig til den virkelighed som

på det tidspunkt rundtomkring i landet og hvor landets statsminister tog rundt og

jeg taler om den situation at vi havde løftet en opgave på fuld forsvarlig vis og derefter får at vide af landets statsminister at vi

i den situation er det ganske svært at forstå

nævnt den tidligere finansminister men men det har jo ikke noget med sagen at gøre når jeg

irriteret det skal man måske ikke

i sin sidste replik var var i gang med

kvælstof og så videre det har

med regeringen det ved jeg faktisk for jeg forhandlede på oppositionens vegne

det er aldrig fremført i forhandlingerne da vi forhandlede

har i hovedet kommer af

var der en række udtalelser fra embedsmænd i miljøministeriet

de to tredjedele af det samlede

det er bare for at informere statsministeren om hvordan sagen er og så er der ingen grund til synes jeg i hvert fald

på en måde stiller noget op som som der ikke er hold i i virkeligheden

at at jeg egentlig er enig med statsministeren i det der med de unødige skel

nogen partier der har patent på at

patent på at vi skal satse på på energi og klima

vi skal satse på vandområdet som er et stort og potentielt

vækstområde og at vi skal bruge vores indkøbspolitik innovativt det er faktisk heller ikke derfor at sf har spillet

er jo at selv om statsministeren ikke bryder sig om at høre det står v k og

og selv om vi har fået en ny statsminister

det jo den samme regering og det samme flertal som ikke kan løbe fra at nationalbankdirektøren eksempelvis har karakteriseret den økonomiske politik

i tiden op til den økonomiske krise som værende uden økonomisk fundament

det er en medvirkende årsag til at vores vækst i de sidste tre år har været i bundklasse når vi kigger på det globalt og det er medvirkende til de store store udfordringer vi står

tage ansvaret for arv og gæld om jeg så må sige og ikke er klar til at vedstå sig at konkurrenceevnen løbende og gradvis er blevet svækket hele tiden mens regeringen har haft magten og at holdbarheden som var intakt da man overtog aldrig har været det i den tid hvor vk har siddet i regering ja så er det jo at det er vanskeligt at fæste lid til

er underskud på de offentlige budgetter så langt øjet rækker

vedtagelse i dag dækker det jo ikke over nogen mulighed for at føre en

derfor må vi sige at der nok er nødt til at være andre der har ledelsen af landet før der kan skabes grundlag for en plan i folketinget

at vi kan investere helt nødvendigt i

nogle af de erhvervsstrategier

at jeg også er opløftet over statsministerens åbenlyse erkendelse af

peger på at der er behov for at

at der er behov for at fokusere målrettet på de styrkepositioner vi har

jeg har fundet en kronik frem fra

danfoss juliana og falck

og produktion rådgivning

helt forskellige typer af industrier eller brancher

set at havde de vidst hvad fru carina christensen ville sige i dag eller skrive i avisen

lad mig citere det er en udbredt opfattelse at innovation foregår i virksomhederne hvorfor samfundets politikernes og den offentlige sektors betydning for innovation begrænser sig til erhvervspolitiske støtteordninger og videre forestillingen om virksomheder som enlige øer der til enhver tid klarer sig bedst med mindst muligt samspil med det offentlige hører for de fleste fortiden

jo præcis det når vi hævder at erhvervslivet efterspørger at vi fra folketingets side og fra regeringens side har en klar innovationsstrategi går ind på nogle områder og siger her vil vi satse her sætter vi den offentlige sektor til rådighed med den enorme købekraft vi har i et land hvor den offentlige sektor udgør så stor en del med den enorme udviklingskraft vi har fordi vi aftager nye ydelser og med de enorme muligheder vi har fordi vi har en række udfordringer vi skal løse og som vi lige så godt kan løse med et erhvervspolitisk sigte

og med med skruer og møtrikker i stedet for at forsøge

det er jo det der er pointen derfor også glad for at statsministeren åbent erkender

energiplanen i dag var et første skridt til men det kan jo ikke stå alene

også finde på andre områder og det der er problemet i dag er at de ordninger vi har er spredt for alle vinde

det

mit udsagn tager udgangspunkt i

de opgørelser finansministeriet foretager løbende i

af den økonomiske holdbarhed

kristian jensen vil have ulejlighed med at finde de tabeller altså den faktiske økonomiske holdbarhed på de givne

det blogindlæg som fru carina christensen lagde på sin jp blog jeg

hun klart det kan jo ikke passe at et parti

der er mange sammenfald mellem det sf har lagt frem her for nylig og det det radikale venstre lagde frem allerede på vores sommergruppemøde i august to tusind og ti under overskriften

som skaffer mere arbejde men også et råderum til investeringer i uddannelse og forskning

er en del af aftalen om genopretningen af dansk økonomi som regeringen indgik i foråret med dansk folkeparti

som jo grundlæggende handler om

på den økonomiske situation og som er udtryk for en nødvendig ansvarlig økonomisk politik med lovforslaget her ændrer vi satserne for revalideringsydelsen så unge under tredive år som hovedregel fremover skal have en revalideringsydelse på niveau med kontanthjælp som det fremgår af

der dog være to undtagelser til denne hovedregel for det første

forsørgere under tredive år fortsat kunne modtage højeste revalideringssats

vil unge under tredive år som i en periode forud for

ligeledes kunne oppebære den høje revalideringsydelse baggrunden for det konkrete forslag

økonomisk incitament for personer der har haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet til at søge revalidering i stedet for at tage en uddannelse på ordinære vilkår

er det vigtigt for mig at understrege at revalidering er og bliver et vigtigt instrument i den vifte af tilbud og muligheder som gives til personer der af den ene eller den anden årsag har mistet arbejdsevnen eller fået begrænset arbejdsevnen revalideringen

hel del om det her lovforslag som sagt er

reglerne vedrørende revalideringsydelsen og det

vil få en lavere ydelse på revalidering end de hidtil har

får den høje ydelse og hvis de har haft en

rimeligt og fair at der ikke er nogen

alt andet lige også

i forbindelse med

lave ydelse det kunne godt være at der

kommuner der kunne se at det

utrolig godt redskab som kan hjælpe mennesker revalidering kan kommunerne tilbyde som det er nævnt hvis folks arbejdsevne er begrænset af fysiske psykiske eller sociale årsager for eksempel kan man

uddannelse eller omskoling til et andet fag hvis man har været ude for en trafikulykke

selve ordet revalidering betyder at genskabe værdi og det har så sigte på at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet der skal simpelt hen være en realistisk mulighed for at vedkommende

kan komme til at forsørge sig selv helt eller delvis i virkeligheden er revalideringen en stor succes en undersøgelse fra ftf fra december måned to tusind og ti viser at over otte og halvtreds procent af alle på revalidering bliver klar til

at arbejde ftfs ftfs tal viser at for ni og fyrre

vedkommende er revalidenderne i arbejde et halvt år efter at de er færdige med deres revalidering ni og fyrre procent kommer altså til at

sig selv igen og skal ikke længere have penge fra det offentlige det er et utrolig flot tal når man sammenligner med de resultater der opnås ved andre former for hjælp og aktivering af mennesker der har problemer med arbejdsevnen så revalideringsordningen er både til gavn og glæde

de medborgere som er inde i revalideringsordningen

også til gavn for hele samfundet foruden de her ni og fyrre

som er kommet over de problemer der gjorde at de havde nedsat arbejdsevne i en periode det er bare ikke lykkedes for dem at finde et job endnu derfor er det hul i hovedet at der siden år to tusind i danmark er sket en halvering i antallet af revalidender det kan gøres op på forskellig måde jeg har hæftet mig ved en undersøgelse som fortæller at i år to tusind

over treogfyrretusind der fik en revalideringsordning

tallet faldet til tyvetusind altså under halvdelen af dem der blev revalideret i år to tusind faldet er utrolig dårligt

mennesker i stikken som samfundet burde hjælpe

sf mener vi at vi skal have vendt udviklingen så flere fremover bliver revalideret

fra den borgerlige regering er en af vejene til at jage endnu flere væk fra at bruge revalideringsmuligheden idet man nu vil sætte ydelserne ned til unge under tredive år de borgerlige skal jo bruge pengene til at finansiere de skattelettelser som man har delt ud til højtlønnede og rige mennesker i danmark det er usmageligt det er dybt uretfærdigt at folk på revalidering skal betale for det det er i virkeligheden en økonomisk forringelse som skaber en langvarig fattigdom for revalidering kan strække sig over en lang periode og

vi skal huske at der er tale om mennesker med nedsat arbejdsevne af fysiske psykiske eller sociale årsager de har hidtil kunnet få en ydelse der kunne sikre dem og deres eventuelle børn en tryghed uden at de skulle arbejde ved siden af det er ekstra vigtigt

huske fordi den gruppe vi taler om her ikke

uden sociale vanskeligheder

vil hjemmeboende unge per måned

det kan for eksempel dreje sig om en ung med autismeforstyrrelser disse unge bor ofte hjemme hos forældrene i længere tid end andre unge fordi de har vanskeligt ved

klare et studium jeg kan godt forstå at danske handicaporganisationer og rådet for socialt udsatte er imod lovforslaget det er vi også i sf der bliver i øvrigt i alt cirka otte revalideringssatser for unge under tredive år mod hidtil to satser absolut ikke en afbureaukratisering tværtimod kommunerne får væsentlig mere administrativt bøvl

den kampagne som ministeren ellers er i gang med under mottoet væk med bøvlet inger her bør det altså ændres til at ministeren skaber mere bøvl kommunernes landsforening har også peget på de store administrative ekstraopgaver der ligger i det her forslag fordi man skal foretage

det her lovforslag

til formål at fjerne de uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter der i dag eksisterer på revalideringsområdet det skal med andre ord være med til at sikre at revalideringsydelser kun tildeles de mennesker som har et reelt behov og ikke for eksempel unge som spekulerer i økonomiske gevinster

indebærer at revalideringssatsen skal sænkes til kontanthjælpsniveau for unge under tredive år dermed afskaffes den uhensigtsmæssige ordning som gør at unge i dag kan få en betragtelig øget indtægt ved overgang til revalideringsydelse

skal forslaget gerne være med til at sikre

ikke kommer unødig mange unge på revalideringsydelser og at unge som kun har haft en begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet i højere grad tager en uddannelse på på almindelige vilkår

på den måde man får beskrevet det her virkelig udviser

fire og tyve million og elleve seks og halvtreds million og tolv otte og firs million og tretten og seks og halvfems million

som via revalidering kunne få en chance for at komme tilbage på

nogle penge til genopretningsplanen fordi man ikke har haft

skal samle mange bække små og så er man altså kommet i gang her lidt baglæns med at

det her med fru helle sjelles ord både er socialt ansvarligt og fornuftigt jeg mener at det er hverken eller det er derudover også

og der er man altså ung indtil man bliver fem og tyve år men nu indfører man

ny grænse hvor man altså tilsyneladende hvis man har

og nogle lidelser der gør at man er berettiget til revalidering

jeg synes det er spændende at man på den måde arbejder med kilden til evig ungdom stille og roligt men jeg synes at det er påfaldende at man

beskedne besparelser jeg konstaterer også at der er stor skepsis i høringssvarene ikke mindst fra kl som også forudser

et stort bureaukrati i forhold til beregninger af blandt andet boligstøtten så er der to undtagelser den første er jo selvfølgelig fin nok

undtages det er da naturligt nok det det andet synes jeg

ved at rulle nogle skattelettelser til de rigeste danskere tilbage man kunne have skaffet dem ved at

indtægter der ikke forudsætter arbejde men kommer fra prisstigninger

bemærkelsesværdigt at revalidering betragtes som en god ydelse men at der ikke skal være sådan forkerte incitamenter til at få folk til at vælge at komme på revalidering

når man snakker om førtidspension og den slags

tale om en ordning som anvendes mindre og mindre

det andet er så at man ligesom

være et særligt økonomisk incitament til at søge revalidering i stedet for at tage uddannelse på ordinære vilkår for personer der har begrænset

godt tænke mig at vide om man har gjort sig den anstrengelse at undersøge hvordan

det virkelig er sådan at der findes mennesker siddende i socialministeriet herunder socialministeren selv der har den klare opfattelse

få bevilliget revalidering betingelsen er at ens

skal være begrænset af fysiske psykiske eller sociale årsager og at andre erhvervsrettede

man glemmer også at stort set alle uddannelsessøgende som ikke har velhavende forældre supplerer su med erhvervsarbejde det er jo nødvendigt for at man kan overleve økonomisk vi

forklarede stigningen i antallet af mennesker der søgte arbejde med

så må man bare konstatere at hvis folk er

er det bla fordi de på grund af deres handicap eller sygdom ikke er i stand til at arbejde ved siden af uddannelsen

arbejde uden forudgående hjælpeforanstaltninger frem for at være handicappet lide af kroniske sygdomme

så massive sociale problemer at revalidering er en nødvendig forudsætning

socialministeren og socialministeriet naturligvis

vil gerne forbeholde mig retten til at kritisere socialministeren når det er hende der har gjort sig skyldig i noget og

seks måneder forud for afgørelsen om revalidering i

skal overstige sekstentusinde

det er det man får i sygedagpenge

vi behandler i dag er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om genopretningen af dansk økonomi fra maj to tusind og ti som jo er indgået mellem regeringen

folkeparti med lovforslaget lægger vi op til en ændring af satserne for revalideringsydelsen så unge under tredive år der begynder revalidering som hovedregel fremover skal have en revalideringsydelse der er på niveau med kontanthjælp baggrunden er at der med de gældende satser for

hidtil har modtaget su kontanthjælp eller har haft beskedne indtægter som vil få en indtægtsfremgang når de påbegynder revalidering det er ikke hensigtsmæssigt

der har haft en begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet til

søge revalidering i stedet for at tage en uddannelse på helt ordinære vilkår det foreslås derfor at unge under tredive år der begynder revalidering som hovedregel fremover skal have en revalideringsydelse der er på niveau med kontanthjælp i lovforslaget er der to undtagelser som jeg også gerne vil benytte lejligheden til

den første undtagelse omfatter unge under tredive år som forsørger eget barn i hjemmet denne gruppe vil fremover fortsat kunne modtage den højeste revalideringssats det har været væsentligt at sikre at unge forsørgere har et indtægtsniveau som betyder at de fortsat kan tage sig af børnene mens de er på revalidering

der i en periode før overgangen til revalidering har haft et så højt indtægtsniveau

synes

herre

nej satser

det

nok komme lidt bag på herre eigil andersen hvis jeg gav herre eigil andersen ret

i at det her er et umenneskeligt forslag det mener jeg bestemt ikke at det er

det her giver et klart incitament til at

netop kan klare det skal tage en uddannelse på helt ordinære vilkår den

oppositionens politikere gerne vil have

som om man ikke har svaret på spørgsmålet men der må man nok

sådan er politik jo fru julie rademacher der er altså bare forskel på holdninger

havde vi her i landet en familieminister og vi havde også en familie

en hjertesag for kristendemokraterne og derfor synes vi også at det er relevant

tage den her forespørgsel i dag for netop også

rapport der står selvom de fleste danskere er tilfredse med deres balance mellem familielivet og arbejdslivet så er der fortsat mange mennesker for hvem det er en udfordring at få hverdagen til at hænge sammen således svarer tre ud af ti erhvervsaktive danskere at de ofte eller jævnligt oplever balanceproblemer det svarer til at op mod nihundredetusind erhvervsaktive danskere har problemer med at finde en god balance mellem familie og arbejdslivet det er for mange

politiken hun understreger at behovet for

vi kunne godt have ønsket at flere af vores tanker var blevet ført ud i livet vi er et meget særligt land ingen andre steder arbejder folk lige så meget mens de har små børn vi skal sørge for at skabe rigtig gode vilkår for børnene det betyder vildt meget for vores fremtidige velfærd og vækst når vi så ser på de en og tredive anbefalinger som

blot konstatere at

god vilje er tre af de en og tredive forslag og anbefalinger gennemført

de mange gode anbefalinger

mange af de pæne ord der blev sagt i den sammenhæng i forbindelse med kommissionens arbejde har været tomme ord

i to tusind og ni var der i danmark godt fem en halv millioner

indbyggere og knap to en halv millioner husstande

og halvtredstusind var børnefamilier når vi ser på de danske børnefamilier

nye familietyper vundet stærkt frem i løbet af de seneste tyve år i alt opererer danmarks statistik nu med syv og tredive forskellige familietyper det traditionelle familiebillede af far mor og to børn er ikke længere så udbredt som for tyve år siden i stadig flere familier har manden og kvinden ikke børn sammen og vi ser i dag også flere familier med tre fire eller fem børn ud af de en

danmark har tohundrede og treogtredstusind

hvert femte barn familierne i dag består således i langt højere grad end tidligere af dine mine og vores børn

findes i stigende grad sammensatte familier med bonusfædre og mødre og hel halv og bonussøskende den danske familie er således ikke længere en entydig størrelse men kan tværtimod tage mange forskellige former danske familier indretter sig derfor også på mange forskellige måder og har mange forskellige behov udgangspunktet for regeringens familiepolitik er derfor også at

familiepolitikken skal kunne rumme alle disse forskellige behov familiepolitikken skal sikre gode rammevilkår og valgmuligheder samt fleksibilitet og rummelighed for familierne dermed har det enkelte menneske og de enkelte familier frihed til at indrette sig som de har behov for og lyst til

ansvaret for at få det bedst mulige ud af de valg som

vil i dag gerne høre om regeringen har planer om yderligere initiativer i forlængelse af anbefalingerne fra familie og arbejdslivskommissionens rapport med henblik på at skabe større balance mellem familieliv og arbejdsliv

som regeringen til stadighed prioriterer højt

kom med sine anbefalinger taget en række initiativer med hensyn til at støtte familierne og dermed skabe større balance mellem familie og arbejdsliv det vil jeg gerne komme

lidt men først et par ord om familie og arbejdslivskommissionen regeringen nedsatte i december to tusind og fem familie og arbejdslivskommissionen der blandt andet skulle se nærmere på konsekvenserne af det moderne familieliv og det moderne arbejdsliv for den enkelte og for samfundet som helhed og på den baggrund komme

til hvordan samfundets rammer kan indrettes mere fleksibelt og rummeligt så det i højere grad imødekommer kravene til balance mellem arbejdsliv og familie og fritidsliv arbejdet tog udgangspunkt i at udviklingen stiller udfordringer til den offentlige og den private service til arbejdsmarkedet civilsamfundet familien

kommissionen kom i maj to tusind og syv med sin rapport chance for balance et fælles ansvar rapporten indeholder en og tredive anbefalinger til hvordan vi i fællesskab kan skabe rammerne for

der var tale om en meget bred vifte af anbefalinger som var rettet mod en række aktører der hver især kan bidrage til at sikre en bedre balance mellem familieliv og arbejdsliv kommissionen var som det også fremgår af titlen på rapporten meget opmærksom på at en fornuftig balance er et fælles ansvar derfor retter den også sine anbefalinger

regeringen har gennemført en stor del af de af familie og arbejdslivskommissionens forslag

herunder blandt andet tilbuddet om et sundt

gøre familiernes rammevilkår bedre og flere undersøgelser viser da også at vi i danmark ligger rigtig godt med hensyn til at understøtte familielivet og balance mellem familie og arbejdsliv

fra to tusind og otte viser

at danskerne er det folk i eu der er mest tilfredse med deres familieliv fire og halvfjerds procent siger at de er meget tilfredse yderligere tre og tyve procent siger at de er tilfredse

kun tre procent af danskerne der ikke er tilfredse med deres

der som tema havde medarbejderne i danmark deres arbejdstid arbejdsliv og rammerne omkring er danskerne de mest tilfredse i europa når det gælder sammenhængen mellem familie og arbejdsliv

ni ud af ti i das undersøgelse således at arbejdstiden passer godt med såvel det sociale som med familielivet

familierne har valgfrihed til at tilrettelægge deres tilværelse på den måde som de ønsker det

hvor regeringen allerede tidligt gennemførte en række initiativer som forbedrede rammerne for familierne for eksempel kommunal mulighed for at give forældre

tilskud i en år til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud muligheden for tilskud til en privat børnepasser i stedet for at benytte en plads i

mulighed for frit at vælge dagtilbud og andre pasningsordninger i privat regi ved at kvalificerede private

som privatinstitutioner det er også vigtigt for regeringen at kunne give familierne tryghed når børn skal passes derfor indførte regeringen i to tusind og seks pasningsgarantien der sikrer at alle børnefamilier har mulighed for at få deres børn passet fra barnet er en halv år uanset hvilken kommune de bor i

kommuneøkonomiaftalen for to tusind og ni og to tusind og ti aftalte regeringen og kl at de løsrevne lukkedage i daginstitutionerne skulle

lang række kommuner ikke overholder den aftale og derfor overvejer regeringen

i øjeblikket forskellige løsningsmuligheder regeringen sætter også fokus på at hjælpe dem der har det særlig svært og har derfor også gennemført en række initiativer for udsatte familier med aftalen om barnets reform blev indsatsen over for udsatte børn og unge styrket det sker inden for områderne tidlig og forebyggende indsats tryghed i opvæksten børns rettigheder og kvalitet i indsatsen initiativet om lige muligheder styrker de personlige ressourcer hos børn og unge der er udsatte eller i risiko for at blive udsatte samt deres forældre så de bliver i stand til at skabe sig en god tilværelse med ansvar for deres eget liv initiativet består blandt andet af et familieambulatorium i hver region til at støtte gravide misbrugere

et infocenter om misbrug blandt unge og netværk og samtalegrupper for udsatte børn og unge der er også igangsat etablering af kollegier for unge enlige og sårbare mødre hvor man med en helhedsorienteret og

intensiv indsats støtter mødrene i forhold til uddannelse og beskæftigelse og fokuserer på de forhold der er en betingelse for succes i uddannelse og job der er derudover igangsat en helhedsorienteret og bredere indsats i forhold til unge sårbare møde i seks udvalgte kommuner herunder etablering af familiehuse i to af kommunerne målet med den helhedsorienterede indsats er at de unge sårbare mødre gennemfører en uddannelse kommer i beskæftigelse øger deres forældrekompetencer og etablerer ressourcestærke netværk puljen til sommerferiehjælp

andet eksempel som giver frivillige foreninger

arbejdsmarkedets parter kan gennem overenskomster og aftaler skabe gode rammer for familierne konkret kan de skabe gode forhold for deres medarbejdere med for eksempel omsorgsdage frihed til at passe syge børn flekstid løn under barsel og så videre arbejdspladserne kan understøtte medarbejderne ved at være familievenlige fleksible og have fokus på at medarbejderne også har et liv uden for arbejdet jeg havde selv den fornøjelse at være med til at uddele sidste års balancepris i november og jeg må sige at det var inspirerende at få indsigt i de mange forskellige og ofte meget utraditionelle initiativer der bliver taget rundtomkring på landets arbejdspladser for netop at

hjælpe med at sikre at deres medarbejdere har en god balance mellem familie og arbejdsliv vinderne i kategorien

eller om de er nedslidte denne kærlighedskonsulent skal også skabe nogle hyggelige og

hjemlige omgivelser på kontoret

så ønskerne til familie og arbejdsliv kan indfries udfordringen for familierne er at turde prioritere skifte fokus og træffe valg både med hensyn til familien og arbejdet familien er for de fleste danskere omdrejningspunktet i deres liv uanset hvordan familien ser ud er familien et meget nødvendigt og vigtigt grundelement i alles liv det er i familien at børn vokser op og tilegner sig størstedelen af deres livskompetencer og familien er en forudsætning for et samfund der hænger ordentligt sammen en vellykket familiepolitik er en politik der giver familierne frihed til selv at tilrettelægge deres liv langt de fleste danske familier kan og vil

familien er ifølge kristendemokraterne samfundets vigtigste fællesskab

kommissionens rapport at op mod nihundredetusind

erhvervsaktive danskere føler at det er svært at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen det er da en betragtelig del af befolkningen som vi

der er kommet ud af anstrengelserne

meget meget begrænset

vil egentlig også gerne have ministerens svar på senere

de nihundredetusind danskere der følte at de havde svært ved at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen når vi

to tusind og elleve mener ministeren at man har gennemført nok initiativer for at forbedre rammevilkårene og det er ikke

familierne får mere frihed og mere fleksibilitet i deres hverdag

er blevet væsentlig bedre til at tage hensyn til familielivet det er faktisk sådan at det er et konkurrenceparameter vi

mit ordførerindlæg at

ikke bare er gunstige skatteordninger der får udenlandske eksperter til

og arbejde i danmark det er faktisk også det vilkår at man som chef

hvor der også bliver taget hensyn til

at sikre at familierne i danmark

bedre chance for at balance i deres hverdag et af de forslag som ikke er blevet gennemført men som jeg

og tyve plan for danmark

et hensyn til børnefamilierne og ikke mindst til småbørnsfamilierne

forslag der giver mulighed for at man i perioder af sit liv kan trække sig væk fra arbejdsmarkedet for så senere

arbejdsmarkedet ved at blive længere tid på arbejdsmarkedet

det betyde at man på kort sigt

vil få et større arbejdsudbud fordi man giver et incitament til at

kan arbejde mere på mellemlangt sigt vil man så få et lidt mindre arbejdsudbud da folk anvender den her orlovsordning men på langt sigt

neutralt hvis vi ser det

anvendelsen af institutionspladser

med med sådan et forslag jeg hæfter mig meget ved at mange af medlemmerne af kommissionen i dag ærgrer sig rigtig meget over at netop

prioritere deres familieliv og det ville give den frihed og fleksibilitet for familierne

forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at de en og tredive anbefalinger

forældre er børn det vigtigste i

i livet familien er med andre ord helt afgørende for os som mennesker vi er alle sammen en del af en familie hvor vi kommer fra og hvem vi er familien er en afgørende del af vores identitet og den giver tryghed og støtte derfor skal vi værne om familien vi skal give familien de bedste vilkår vi kan vi har brug for alle på arbejdsmarkedet også forældrene så det er vigtigt at vi smidiggør samfundet så det er muligt det er ikke vores opgave at bestemme hvordan familierne skal indrette sig

skal have friheden til at indrette sig som det passer dem men det er vigtigt at sikre at rammerne omkring familierne er fleksible og smidige i venstre tager vi af den grund udgangspunkt i at forbedre børnefamiliernes rammer venstre har derfor været med til at sikre afskaffelsen af løsrevne lukkedage

give mulighed for at tage pengene med

dagpasningstilbud

vi har gennemført

og meget meget mere venstre er altså hele tiden opmærksom på at forbedre rammerne og forholdene for børnefamilierne

til tyve år opleve alvorlige lommesmerter i statskassen

at løse ved at forbedre de raske

muligheder for at blive på arbejdsmarkedet lidt længere oppositionen vil i stedet

mere desuden fremlægger oppositionen en så uansvarlig og ufinansieret økonomisk politik at boligejerne i sidste ende vil komme til at betale for socialdemokraternes og socialistisk folkepartis gyldne løfter gennem højere renter på deres boliglån det er generationstyveri som vil sætte de yngre generationer til at betale og arbejde ekstra meget

mindre balance mellem familieliv og arbejdsliv for de kommende generationer

på vegne af venstre de konservative

det er i familien at børn vokser op og tilegner sig størstedelen af deres livskompetencer

der hænger ordentligt sammen familier er forskellige og har forskellige behov en vellykket familiepolitik

regeringen har opfyldt fem ud af de en og tredive anbefalinger som kommissionen oprindelig kom med det er jo ikke ret mange

bestemmer hvem det er der kan fastlægge hvornår ferien skal holdes og i sidste ende er det arbejdsgiveren hvis han kan henvise til at det tjener virksomheden bedst og det kan han som regel henvise til så hvis der skal ændres her for at man kan være sammen med sine børn og være sikker på det så skal der lovgivning til så jeg er ikke tilfreds med svaret men jeg vil da gerne

hvad man foreslog fra kommissionens side

der skal skabes bedre betingelser for at mænd

jeg arbejder ikke så meget nu jeg arbejder senere det kan på sin vis være meget rart at kunne der hvor jeg måske har svært ved rigtigt at følge det

kan se hvordan det skulle udmøntes det er jo begrænset hvor mange der

syv og tredive timers arbejdsuge eller lignende

kommissionens anbefalinger

man

hvis arbejde skulle munde ud i konkrete anbefalinger til hvordan vi kan indrette samfundet så det tager mere hensyn til det enkelte menneske og den enkelte families situation og behov

herefter lød de meget rigtige men også berømte ord fra regeringens familieminister carina christensen nemlig at velfungerende familier er en forudsætning for vækst og velstand

ønsket at skabe bedre forhold for børnefamilierne

og arbejdslivskommissionens rapport ligesom vi også skal kigge rigtig langt efter regeringens initiativer for at skabe en bedre balance mellem familieliv og arbejdsliv

to tusind og ni skrev ugebrevet a4 at børnefamilier har god grund til at føle sig snydt af regeringen

der udelukkende blev brugt som politisk syltekrukke

ord tale om politik når det er værst

i konklusionen nemlig at de flotte ord aldrig blev omsat til reel handling

politik når det er værst

hvad ordet nulvækst betyder for børnepasning i form af flere lukkedage begrænsede åbningstider dårligere normeringer osv

busruter og forsinkelser i den kollektive trafik

der blev indført brugerbetaling for fertilitetsbehandling på landets sygehuse hvilket har en direkte konsekvens

der passer et barn med handicap eller alvorlig sygdom hvilket uundgåeligt vil få store konsekvenser for netop denne gruppe af børnefamilier

har stået i spidsen for ønsker vi socialdemokrater at investere i børnefamilierne og bevidst og konstant

mellem familielivet og arbejdslivet

for samfundets muligheder for vækst

hjemmeservicelignende ordninger som kan give de travle børnefamilier muligheden for at købe sig til rengøring med videre uden at skulle ud på det sorte marked

især gennemførelsen af energirenoveringer af offentlige bygninger

bedre indeklima i daginstitutionerne folkeskolerne og så videre

at nedbringe antallet af sygedage

anbefalinger var chance for balance et fælles ansvar

to tusind og elleve nu er tiden

socialdemokraterne sf det radikale venstre enhedslisten og christian h hansen

at stort set ingen af den af regeringen nedsatte familie og arbejdslivskommissions anbefalinger er blevet gennemført tværtimod er rammebetingelserne for et balanceret familie og arbejdsliv blevet forringet som følge af flere lukkedage begrænsning af daginstitutioners åbningstider med videre folketinget opfordrer derfor til at der via offentlige serviceydelser samt ligestillings og arbejdsmarkedspolitikken skabes bedre rammer for at den enkelte kan skabe balance mellem familie og arbejdsliv en balance der især er vigtig af hensyn til børnenes trivsel

besparelser som man har lavet på området

da vi behandlede det i socialudvalget gjorde det indtryk på mig at rigtig mange organisationer

nogle meget kloge ord synes jeg da flere organisationer havde foretræde for udvalget nemlig at vi skal huske på at familierne i danmark er den billigste

op mod ethundrede og halvfjerdstusind private arbejdspladser

hårdt ramt af overalt i landet men på fyn er vi særlig ramt og også børnefamilier oplever jo at ledigheden begynder at bide sig fast derfor er det utrolig vigtigt at vi får skabt vækst for noget af det værste der kan ramme et samfund er jo langtidsledighed og det er også utrolig hårdt for de familier det går ud over

er selvfølgelig at vi holder hånden under beskæftigelsen ved at fremrykke de offentlige investeringer og som jeg sagde i min ordførertale

først og fremmest handler om at få skabt vækst i danmark og sikre at langtidsledigheden ikke bider sig fast når

er kommet dertil hvor vi ved at vi har brug for at vi alle sammen arbejder mere

det er vigtigt at man at man tager med

fastholdelse af seniorer uddannelse af arbejdsstyrken og så videre og så videre men man kunne måske også forestille sig

at man skal spare på nogle områder for at få råd til andre områder

lige nu er tilfældet med nulvækst ude i kommunerne

give børnefamilierne

det her drejer sig om den politik man har lagt frem den politik man går til valg

kunne man jo stille dansk folkeparti og ikke mindst regeringen det spørgsmål om man ikke tror på trepartsforhandlinger for årsagen til at man på ingen måde er gået videre med de her mange mange

at det kan løses

trepartsforhandlinger jeg synes at

debat og vi må også sige

der faktisk i dag syv og tredive forskellige definitioner på

den rapport der ligger fra arbejdslivskommissionen

at de har problemer med at få det til at virke samtidig vil det så også sige at halvfjerds procent mener at det fungerer godt

procenttal vi mener helt bestemt at det er en udfordring at tredive procent af forældrene mener

arbejdsliv og deres familieliv ikke hænger sammen

skal vi så få løst det der tror jeg det er utrolig vigtigt at kigge på hvordan

er for en livsstil borgerne har

rapport fra rki som viser at der når man kommer ud i yderområderne

procent af borgerne der er registreret i

er der noget der kan skabe problemer

er det dårlig økonomi det kan give uvenskab det kan give skilsmisser

yderområderne det handler om alle de andre ting ud over familien samtidig handler det også om at forældrene tager det ansvar

stiger dag for dag og det giver også udfordringer for familierne med de skilsmisser

selv som mennesker kigger vi på

familie det er sådan i

livet som single skal leves hele livet om man er tredive

halvtreds år skal man have det hurtige liv og det spændende liv på sin egen måde der må man sige at

omkostninger ved at have en familie det er sørgeligt at se at så mange familier går fra hinanden på et meget meget spinkelt grundlag det er sørgeligt at se at

stiger som det gør det er sørgeligt at se at så mange børn har så mange udfordringer

til deres forældre det er sørgeligt at vi hver eneste gang vi sidder i satspuljeforhandlinger skal sidde og kigge på hvor mange børn der reelt bliver misrøgtet i deres familier det er sørgeligt at se og der ligger et kæmpe ansvar når to voksne mennesker vælger at få børn sammen

kæmpe ansvar det skal man huske og det kan vi altså ikke lave om på herinde der må vi sige

hvordan man værdsætter den familie man har

er det så vi skal gøre for at få arbejdslivet

en ting som vi synes er utrolig godt man har gjort er blandt andet det at man kan flytte daginstitutionen hen over kommunegrænsen

som desværre nu er begyndt at

for det med at tage børn udefra

det kan hjælpe rigtig mange børnefamilier at man kan tage sit barn med hen over kommunegrænsen aflevere sit barn i en institution som man har tillid til på vej på job så man pludselig får mere frihed der må vi sige at

fra andre kommuner og det vil vi holde

er mulighed for at mænd også kan

alle sammen er en del af de allersvageste familier i danmark sådan er det ikke det som jeg sagde

om at når man kigger på adgangen

der skal være en pasningsgaranti ude i kommunerne så det vil sige at man

at de løsrevne lukkedage

altså de dage hvor institutionerne gik ud og sagde vi har kursusdag i dag og derfor har vi lukket

stemt for det er fuldstændig korrekt det der sker ude i kommunerne nu er at der er nogle kommuner som ja undskyld jeg siger det overfortolker de her regler og der er jeg helt sikker på og nu kigger jeg

regler på det område vi kan jo også se når

lydmålinger og andet i de her daginstitutioner så er der nogle kommuner som får

påbud skal man også følge det så skal man også

hvad var det kvalitetsfondsmidlerne skulle gå til

blive siddende på de grønne stole herinde og så kig på kommunernes anlægsbudgetter

kontanthjælpsloftet for familier er blevet bragt ind i debatten

børn kan ikke komme til børnefødselsdage og medbringe gaver

to tusind kroner om måneden at leve for til

transport og eventuelle fritidsfornøjelser og det kan ikke lade sig gøre det giver mig anledning til at sige at hvis det lykkes at få et nyt flertal

vil oppositionen jo afskaffe det her kontanthjælpsloft

det er vi enige med herre per ørum jørgensen i jeg hørte også

starthjælpen til flygtninge

det samme den vil også blive afskaffet sagen er jo at starthjælpen

udgør halvtreds til tres procent af kontanthjælpen i danmark

kan have en ordentlig tilværelse eller i hvert fald en tålelig tilværelse og det her beløb er altså mindre så en ny regering vil også afskaffe den lave starthjælp til flygtninge ellers vil jeg sige at det

og som det også er fremgået af det de tidligere ordførere

vi mener at der skal være en bedre balance mellem familieliv og arbejdsliv og sagen er at regeringens politik går i den modsatte retning af de anbefalinger der er kommet

gør det det sværere for folk at passe deres job og det er noget som også dansk arbejdsgiverforening kritiserer så der er mange dårlige aspekter af det her der var en tidligere borgerlig familieminister som i to tusind og fem ville afskaffe samtlige lukkedage siden blev det som det er fremgået af debatten her kun til de løsrevne lukkedage regeringen afsatte sølle fem og tres million kroner til det formål og det understreger jo på meget sørgelig vis

at børnefamilierne skal betale regningen for vk regeringens uansvarlige økonomiske politik med skattelettelser og derfor vil en kommende regering hvis det lykkes at få et andet flertal annullere de forringelser af børnechecken som vk regeringen og dansk folkeparti har vedtaget barselvilkårene halter alvorligt for selvstændigt erhvervsdrivende og også for mænd derfor vil sf sf etablere en barselfond for selvstændigt erhvervsdrivende på linje med den centrale barselfond som findes i dag for lønmodtagere det er et løfte som er uopfyldt jeg har slået det efter

det er et fem år gammelt løfte som ikke er blevet opfyldt af den nuværende regering vi vil også øremærke tre måneders barsel til fædre der er alt for mange fædre som bliver mødt med skepsis eller med en fyreseddel hvis de vil tage barselorlov og derfor lader mange mænd simpelt hen være

barselorlov det er en uholdbar situation vi mener også som den socialdemokratiske ordfører nævnte i sin tale at den nuværende hjemmeserviceordning for pensionister skal udvides til at omfatte alle børnefamilier

det vil komme familierne til gavn for lørdagsrengøring og tøjvask kan så blive erstattet med hyggetid sammen med børnene i øvrigt vil det også sikre mange udmærkede arbejdspladser til en del af de

har et arbejdsliv hvor flere og flere desværre bliver stressede og det belaster også familielivet

langt mindre overskud til at være sammen med børn og ægtefælle når

værste fald føre til sygemeldinger og førtidspensionering og i sidste ende kan langvarig og

der bliver kaldt ufinansierede løfter

ufinansierede fru vivi kier ved godt at

skal rettes mod bankerne dem har vi hjulpet fra samfundets side og nu er det rimeligt at de betaler penge tilbage og en lang række andre forslag så det er ikke ufinansieret

finanskrisen og arbejdsløsheden gør

garanteret er endnu større pres på de ansatte på arbejdspladserne i dag end der var for tre år siden

at vi får det ind i arbejdspladsvurderingerne som et krav at man skal forholde sig til om der er stress på arbejdspladsen og hvad man vil gøre ved det hvis der konstateres stress

forslag til trepartsforhandlinger

engang har fået gang i væksten og fået skabt nogle flere arbejdspladser og arbejdsløsheden er voldsomt på vej nedad

klart at der kan opstå en situation hvor der er brug for at der bliver arbejdet mere også af almindelige lønmodtagere det er måske så seks minutter hvis vi nu bruger de andre løsninger først

det kan godt blive aktuelt men sagens kerne er jo at det skal ske gennem overenskomstforhandlinger på arbejdsmarkedet der forløber på helt normal vis og det vil sige

i dag i overenskomsterne har ret til omsorgsdage

man også forestille sig at nogle fagforbund vil satse på at børnefamilierne måske ikke skal arbejde lige så lang tid ekstra som

disse tre små ord dækker over noget ganske fundamentalt i vores samfund nemlig familien langt de fleste familier består stadig af far mor og børn selv om konstruktionen indimellem kan være meget forskellig men betyder familien egentlig så meget her i år 2011 nogle siger at familien som begreb er idylliseret morten korch romantik

det i virkeligheden er samfundet der er bedre til at tage vare på

gerne i dag sige tak for muligheden

debattere familiepolitik for mig som konservativ har familien og vil familien altid være en grundpille i vores politik for familien er samfundets fundament

vi henter ressourcerne når tingene er svære det er i familien at vores børn lærer de grundlæggende værdier og spilleregler det er i familien at børnene lærer at vise omsorg og tage ansvar for andre hvis vi styrker

har vi løst mange af fremtidens sociale udfordringer vi skal turde diskutere fremsynede ideer og løsninger

en mindre offentlig sektor og en større aktiv frivillig sektor vi skal turde give familierne ansvaret

ansvar følger stolthed og med stolthed følger glæden ved at tage ansvar ansvar både for sig selv og for andre

men også ansvaret for at prioritere hvilke behov og ønsker man som den enkelte familie har for et stykke tid siden så jeg et debatprogram i fjernsynet der handlede om at forældre ikke kunne finde ud af det der med sund kost og at samfundet derfor skulle give børn og unge ordentlig mad og dermed tage ansvaret fra forældrene jeg er faktisk dybt rystet over sådan et udsagn

er desværre et udsagn jeg hører i flere og flere sammenhænge især fra socialisterne

tordner imod forældre der vælger en privatskole

det er i familien uanset konstruktionen at vi lærer at omgås andre mennesker og det er i familien at vi kan hente tryghed og forståelse det er der vi lærer at tage ansvar det er i familien vi lærer hvad der er godt og hvad der er skidt

i familien vi skal lære at spise sund fornuftig og alsidig kost derfor skal ansvaret helt klart ligge i familien

de sociale budgetter er støt og roligt vokset år for år men vi er måske ikke blevet bedre til at løse de sociale problemer og det skyldes måske at vi bruger den offentlige sektor til at behandle symptomer løsningen burde ligge i at vi styrker familiens egne ressourcer

det behøver ikke kun at være det offentlige socialsystem som hjælper familien

så høj grad være alle de frivillige organisationer vi skal have på

de kan noget det offentlige ikke formår de kan møde mennesker i øjenhøjde

med den dårlige opvækst hvor kan hun hente støtte til at blive en god mor hvor kan hun få de redskaber og et godt socialt netværk der gør hende i stand til at give sit barn en tryg og glad opvækst i

familie så jeg ønsker en langt stærkere frivillig sektor som kan medvirke til at den enkelte familie kan få støtte og hjælp

helt klart men det er den enkelte familie der selv skal tilrettelægge

et af de nye tiltag vi kunne gøre og som jeg som konservativ gerne vil gøre for at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv er for eksempel at nedsætte skatten

skal gå til det betyder

kommissionsrapport og kigget på den række anbefalinger der er kommet som politiker reagerer jeg altid på den måde at jeg lytter til de fagfolk der har siddet og kommet med input og ideer til hvad de synes meget meget gerne måtte blive gennemført så går jeg også ud og lytter

på at der er noget der er galt nogle mennesker kan

at blive stresset andre mennesker

så store belastninger og får stress stress er et symptom

pludselig hele tiden bliver forkølet og får influenza eller andet man skal altid reagere på det ens

en sten fra mit hjerte da jeg allerede under ministerens indledning kunne konstatere at der fandtes rigtig mange forskellige familier og at der fandtes var det en og tredive eller syv og tredive forskellige typer det synes jeg er ret godt

ikke det har præget debatten efterfølgende så meget dér synes jeg der har været

kunne kalde den almindelige familie den traditionelle familie

man ikke også har brug for en diskussion her i folketinget om hvordan vi opfatter

også er vigtigt nemlig at skabe et rum for at mennesker kan leve et liv hvor de også har

end arbejdslivet også selv om det liv måske ikke indbefatter

jeg ved at vi ved andre lejligheder diskuterer nødvendigheden af

et såkaldt civilt samfund hvor folk deltager i aktiviteter i deres lokalområde er aktive i sportsforeninger og så videre jeg siger bare det her for at sige

set er mange ting der tyder på at nogle politiske diskussioner med deres ensidige fokus på arbejde som det vi skal have mere af

fokus på at den anden sådan legitime beskæftigelse

så får vi en indsnævret opfattelse af hvad det er for en virkelighed mennesker i danmark lever i det synes jeg er

spørgsmålet om familiers

det vel her om børnefamiliers vilkår al diskussion har i hvert fald handlet om børnefamilier så jeg går ud fra at det er det der ligesom er temaet

er der selvfølgelig væsentlige problemstillinger

vi godt kan gøre noget ved politisk nu har vi lige haft en lang debat tidligere i dag om hvad

vi skulle leve af i fremtiden og der skulle jo heller ikke gøres meget fra

være muligt at afvikle møderne på en sådan måde at

der er en masse anbefalinger der ikke er blevet gennemført man behøver at bekymre sig om

rigtig mange dårlige anbefalinger som vi kun være glade for ikke bliver fulgt men faktisk er der her en række anbefalinger som jeg synes man måske nok

gøre noget mere ved og det man kan gøre noget ved

sikre at der er nogle ordentlige offentlige

at en kombination af dårlig økonomi i kommunerne besparelser i kommunerne har ført til at lukkedage begrænsning af

opfattes som en stor gene i mange familiers liv og en belastning som både slår ind i forhold til deres arbejdsmæssige situation og i forhold til deres situation i fritiden

der er enighed om forstået på den måde at det da er noget man har talt meget om at

noget ved problemet er måske at det ikke rigtig er lykkedes at få gjort noget effektivt ved

når om hvordan der er ude i kommunerne og taler med folk der stadig har børn i den alder hvor det er relevant jeg synes jo også at

er gennemført på børnefamilieydelsen

rejse den diskussion om det egentlig ikke også er med til i

skabe dårligere vilkår det handler jo også om spørgsmålet om

med børn som er fattige og det er i hvert fald ikke ret godt

så meget med arbejdsliv gøre for her er det jo mangel på arbejdsliv og mangel på ydelser

som er problemet

børn og det at etablere en familie også har for ligestillingsmæssige spørgsmål for mulighederne for at kvinder kan etablere et selvstændigt liv og jeg har godt hørt historien om at det må man selv klare ude i familierne og at det går rigtig godt hvis man har den opfattelse at det er vigtigt at der er lige vilkår mellem kønnene så synes jeg

andre lande som ligger tæt

spændende debat der har været omkring

de anbefalinger der kom fra familie og arbejdslivskommissionen og de anbefalinger som

nogle af ordførerne lyder det næsten som om alle de her en og tredive anbefalinger var noget som regeringen burde have gennemført og det

mener at det er regeringens rolle

at tillidsrepræsentanternes arbejde med balance styrkes

arbejdsmarkedets parter bør indgå en aftale om at lønmodtagere kan tage fri med løn i forbindelse med alvorlig sygdom hos deres forældre

at ordførerne fra socialdemokraterne og socialistisk folkeparti ikke har været inde

rubricere dem i forhold til

fjorten af de her anbefalinger er noget som regeringen skal

arbejdsmarkedets parter fem

gjort i forhold til de fjorten anbefalinger som var rettet mod regeringen som nogle af de ting som regeringen kunne tage fat på og arbejde videre med

få gennemført ja så kan jeg sige at ni af de fjorten

noget regeringen har gennemført to af dem mener vi

hører til hos arbejdsmarkedets parter vi har sagt nej til to andre anbefalinger

den sidste anbefaling så vi er faktisk

eller har fået gennemført en lang række af de anbefalinger som

stadig i gang med at overveje den sidste anbefaling i forhold til nogle af de

vil jeg gerne kvittere dansk folkeparti for

noget vi har fået gennemført sammen med dansk folkeparti

som skal ud at arbejde i de enkelte kommuner blandt andet

tyve milliard kroner er der blevet sat af

fra kvalitetsfonden til

dansk folkeparti i forhold til kampen med kommunerne omkring lukkedage

regeringen havde fået lavet en portal omkring

nogle af de anbefalinger der er til at skabe en bedre balance der kan jeg glæde ordføreren

forbindelse med netop balanceprisen for også at fremhæve de glimrende ting som der er kommet

en lang række virksomheder offentlige som private store som små i forhold til hvordan man på den enkelte arbejdsplads

være med til at skubbe en bedre balance frem med hensyn til stressrådgivning

ting fra socialdemokraterne

i forbindelse med tilbagetrækningsreformen regeringen har sagt at

et sted imellem fem og fyrre og halvtreds milliard

som den internationale krise har skabt i dansk økonomi regeringen har fundet en

og er i fuld gang med at

finde de resterende blandt andet ved at fremlægge tilbagetrækningsreformen men en fair løsning mangler omkring sytten milliard

socialistisk folkepartis ordfører

være at man ikke skulle arbejde så meget og

skulle arbejde ret meget længere og at man kunne bruge en masse andre tiltag og

deltid og fuldtid og hel række andre fugle på taget der må jeg altså bare lige sige

fair løsning synes jeg at man skal

hvordan det er man vil finde pengene jeg synes at det er for sølle at blive ved med at henvise til nogle kaffemøder man skal have efter

for at finde de penge der er behov for efter en økonomisk krise er

bestemme den retning som vi har i vores samfund

at have indflydelse på den enkelte families hverdag og den enkelte families balance i forhold til familieliv og i forhold til arbejdspladsen begynder

at tage fat på spørgsmålet

så må jeg blot anføre at der er jeg sådan set meget enig med ordføreren fra kristendemokraterne herre per ørum

man synes det det er forfærdeligt at gå ind med en tilbagetrækningsreform

faktisk hellere have at det er børnefamilierne der skal arbejde mere

som blev præsenteret i børsen for nogle uger siden som faktisk viste at hvis hele det hul

forslaget fra socialdemokraterne og socialistisk folkeparti skulle finansieres ved at vi skulle arbejde mere

ville det svare til to en halv ekstra time

også glemt at fortælle familierne

når man skal have sine børn passet ekstra i dagtilbuddene i daginstitutionerne det betyder jo at man skal have øgede normeringer og det betyder jo at det bliver dyrere ude i de enkelte kommuner

det betyder i sidste ende at familierne skal betale mere for det for husk nu at fem og tyve procent af det det koster at passe

i en kommune bliver betalt af forældrene

det forslag til vedtagelse der kommer fra socialistisk folkeparti

er at vi skal øge de offentlige udgifter mere mere og mere der bliver blot nødt til at sige

lande i den vestlige verden blandt dem vi ellers plejer at sammenligne os med som har den største offentlige sektor og som har det største

hvad har regeringen fremlagt

at nogle af de forringelser for familierne i danmark som den borgerlige regering har gennemført og der er fuld finansiering

socialistisk folkeparti siger om forslaget om de

en del kritik af at der mangler noget finansiering

mange forslag som kommer fra socialistisk folkeparti der kom nogle forslag om finansiering

så mange tilskud til zoologiske anlæg men det tror jeg ikke kan finansiere alle de drømme

der ligger i det energipolitiske udspil der kom fra socialistisk folkeparti

forældre til børn under fjorten år bør have en lovfæstet ret til at holde mindst to ugers ferie med deres børn hvert år

hvilke aktører anbefalingerne retter sig mod

sikre på at vi er helt

spørgeren gerne vil have så stil gerne spørgsmålet gennem socialudvalget

der

af de ting som for

og konstruktiv debat jeg synes at det er utrolig opløftende at vi igen i folketinget

har altid været et højt profileret område for kristendemokraterne og vil det også fremdeles være jeg synes

men

mange pæne løfter i den henseende jeg synes egentlig efterhånden hvis vi også

det hele når det gælder den danske politik det handler utrolig meget om økonomi og penge og alt for lidt om hvad det er der giver borgerne

betyder allermest for langt de fleste borgere

helt helt centralt trods finanskrisen

ønsket fra borgerne om at der er fokus på hvad det er der giver borgerne livskvalitet

det ikke kun kommer til at handle om penge det er ikke bare en tendens

vil bringe ind i i det danske folketing det er noget vi ser cameron

bruge mange ressourcer på

i frankrig bruge mange ressourcer på netop at sætte fokus på

opgangsperiode

mange lande jo har oplevet

der betyder noget for folks hverdag der er det altså vigtigt

at have familiepolitikken helt fremme på den politiske dagsorden der er mange partier som

skattelettelser i forhold til at skabe vækst

de udenlandske eksperter

på grund af skattetrykket at de vælger

hvor man konkluderer at ni ud af ti eksperter fremhæver det forhold at danske arbejdspladser respekterer medarbejdernes familieliv og stort set alle glæder sig over den personlige sikkerhed og det rene miljø

de bløde værdier der tiltrækker udenlandske eksperter

vores velfærdssamfund så faren er jo at vi er så optaget af økonomi og penge at vi egentlig glemmer det som gør at mange fra udlandet

forbindelse med med finansloven fik

familiernes vilkår herunder også børns opvækst børns opdragelse vi får sat fokus på

rejst en værdidebat med udgangspunkt i hvad der betyder noget for den enkelte borger

er utrolig vigtig men familiepolitikken er meget andet end bare at tale om

barselorlov og mange andre ting som er meget vigtige familiepolitik handler også om at skabe nogle rammer for vores børn der rækker ud i fremtiden nogle rammer der sikrer at der er et velfærdssamfund for vores børn og jeg må sige at

man er kommet med nogle gyldne løfter som er fuldstændig ufinansierede

på det her område kan man gennemføre for store besparelser på børneområdet

andre steder i landet og i luksusfælden og andre ting skal

måske på det forkerte tidspunkt men sådan er

anden runde det er jo fordi

er det vi har set her i aften det er jo utroligt hvilken check socialdemokratiet har

med her i aften altså i weekenden forsvandt de tolv minutter der var de væk

nye pædagoger og daginstitutioner sådan lige

torsdag aften det er da interessant og det er da flot

der sidder nogle ude på den anden side og siger det lyder rigtig spændende men skal vi ikke lige høre hvordan de kommer

det generer de borgerlige partier meget at at vi fra oppositionens har nævnt nogle af de forringelser

generer for det generer også familierne og

er det tema den her debat handler om eksempelvis ved at man har skåret ned

eksempelvis ved at man har ladet antallet af lukkedage og lukkeuger i kommunerne vokse

ville afskaffe alle lukkedage det var en borgerlig familieminister som lovede det men det trak man tilbage det forstår jeg godt er generende men problemet er at det er et faktum

der er jo et princip her som ikke duer man kan jo ikke sige

velfærden for at bevare velfærden altså det strider simpelt

med hensyn til økonomisk ansvarlighed

må jeg sige at det virker utrolig dobbeltmoralsk på mig at høre at

de skattelettelser som den her regering har bevilget hovedsagelig til højtlønnede og rige mennesker i to tusind og tre og

betyder at det danske samfund i dag får nitten milliard kroner mindre i indtægt hvert eneste år end man ville have fået hvis man ikke havde lavet de skattelettelser nitten milliard kroner havde vi haft mere eller også havde vi kunnet

noget af underskuddet på den måde sagen er at den her regering

forøget underskuddet i statskassen med nitten milliard kroner årligt bare ved de skattelettelser man har gennemført i to tusind og tre og to tusind og syv og så duer det jo altså ikke at man kommer her og siger at man har opført sig ansvarligt og at vi andre har opført os uansvarligt

kommunerne man kan stille forskellige tal op

befolkningen og spørge befolkningen ad hvordan de oplever

oplever de at kommunerne har fastholdt velfærden har gjort den bedre eller har forringet den så vil svaret fra

har mit parti stemt imod

fordi vi har ment at

det betyder jo at vi der i hvert fald holdt nogle penge i de offentlige kasser som den

regering bare har smidt ud

er en af årsagerne til at samfundet står i den suppedas som vi står i nu det som det så drejer sig om

nogle af os er også sultne men når jeg bad om at få ordet i anden omgang

har været ude at sige og anerkende at den offentlige sektor er

er nogle i socialistisk folkeparti som godt ved at vi har den største offentlige sektor det kan jo ikke ligne besparelser men lad det ligge

mellem arbejdsliv og familieliv mange af spørgsmålene og mange af kommentarerne kom til at handle om noget som overhovedet ikke havde den fjerneste indflydelse på balancen

jeg fik bare ekstremt meget behov for at sige

socialisterne altså mener at de er bedre til at bestemme

at familierne selv kan vælge man vil gerne begrænse familiernes ret til selv at vælge og det synes jeg simpelt hen er så deprimerende

jeg er nødt til at sige at det kan jeg som borgerlig politiker aldrig nogen sinde stå inde for når man så kigger på hvad det er

med det jeg startede mine spørgsmål

hvem skal nu betale jamen det har vi jo hørt man mener

den gode lo arbejderfamilie

skal brandskattes ligesom alle mulige andre og så tror man at der er så mange millionærer i det her land

dybt forundret over at det hvis det er nogle af de anbefalinger man gerne vil have gennemført

står der gøre op med kommunal

og så videre og så videre

hele debatten i dag jo været spildt og jeg må i hvert fald formode at

spørgeren overhovedet ikke har hørt efter hvad jeg har sagt

faktisk kommet med konkrete bud på hvad jeg synes vi skulle gå videre med

i den socialdemokratiske verden

åbenbart kun de anbefalinger der tæller er det eneste man kan gøre for at gøre det bedre for familierne jeg må sige

at fædrene skal tage en bestemt del vi

og bekæmpe stress og udbrændthed på arbejdspladsen det koster umiddelbart ikke nogen penge det kan spare penge nemlig sygedagpenge øremærke tolv ugers barsel til mænd koster ikke penge det er en flytning af

person til en anden begrænse lukkedage i

koster penge formentlig fire hundrede million

omkring to og tres million kroner til at afskaffe de løsrevne lukkedage

jeg ved at med de penge der

derfor glæder det mig overordentligt at jeg hørte ministeren

det sådan at nogle af de her løsrevne lukkedage var blevet fjernet det er rigtigt og det er det pengene blev givet til det der er problemet er at regeringen ikke vil give penge til

er

hvor der ikke kunne flyttes et komma og hvor kommaerne så alligevel er blevet flyttet

at man det ene øjeblik gerne vil have tolv minutter mere om dagen og det andet øjeblik er det skubbet til side fordi det

et kommunalt selvstyre men jeg forstår så

er utilfreds med at kommunerne selv har kunnet disponere

fra kommunerne og fjerne det hele